og litauen som lige nu udgør natos yderste forpost mod øst

at dem skal vi være stolte af og

for de passer på os alle sammen

på danmark og det er danmark som

ledigheden falder beskæftigelsen stiger dansk økonomi er bomstærk og det kan vi være stolte af fremgangen er skabt af en fælles indsats både herinde i folketinget men jo først og fremmest af

som jeg sagde i min nytårstale

og et af de steder hvor vi skal finde en god balance

er på udlændingeområdet siden regeringen er kommet til er der strammet op blandt andet som konsekvens af den store flygtningekrise og som konsekvens af den socialdemokratiske regerings mange lempelser sammen med indsatsen i eu har vores politik medvirket til at antallet af asylansøgere nu er det laveste i

år i ni år det er positivt og regeringen ønsker at fortsætte i samme spor

også føre en klog udlændingepolitik hvor vi lukker af for dem som vi har svært ved at integrere men er åbne for dem som vi har hårdt brug for udenlandske talenter og andre som beriger danmark og bidrager til fællesskabet derfor ønsker vi at gennemføre flere initiativer som

balance og i dag foreslår vi helt konkret som optakt til forhandlinger der indledes på torsdag grundlæggende ændringer af reglerne for ægtefællesammenføring som det er nu er det primært den samlede tilknytning til danmark som afgør om man kan få sin udenlandske ægtefælle til landet det er en regel

betyder at alt for mange danskere som for eksempel arbejder i udlandet i en periode måske er man udsendt for en af vores

finder kærligheden derude risikerer ikke at kunne tage deres ægtefælle med hjem til danmark blandt andet jo fordi menneskerettighedsdomstolen har underkendt den danske seks og tyve årsregel det er ikke rimeligt og her tipper balancen og derfor ønsker regeringen at indføre et nyt krav hvor vi i stedet for tilknytning sætter integration i centrum for lad os være helt ærlige det er jo det det handler om vi vil gøre det sværere at få en ægtefælle til landet som har ringe forudsætninger for at lære sproget

skal det være nemmere for ægtefæller hvis kultur og værdier mere ligner vores at komme til danmark så det skal være lettere for en dansker at finde kærligheden i udlandet og så tage ægtefællen med hjem til danmark det synes vi er en rigtig balance og jeg vil gerne her ved spørgetimens start udtrykke det håb at vi kan finde et bredt flertal i folketinget bag en en ny kurs her for når vi finder de rigtige balancer styrker vi både fællesskabet og fremgangen

det undrer mig at statsministeren starter

det politiske år med at lange ud efter de partier som jo på lange stræk ellers burde udgøre rygraden i det

uden om regeringen øjensynligt skader danmark skader danmark er jo

meget meget voldsomme voldsomme ord det flertal statsministeren henviser til

danmark er så voldsom en anklage at

uden om regeringen har vedtaget en i vores øjne fuldstændig fornuftig grænse for hvad det er for udenlandsk arbejdskraft uden for eu der kan komme til danmark og arbejde vi har fastsat en grænse på firehundrede og attentusind kroner om året fordi vi selvfølgelig ikke ønsker at

ufaglært og faglært arbejdskraft fra bangladesh eller indien skal komme til danmark men at virksomhederne skal have mulighed for at få højt specialiseret arbejdskraft det behov der måtte være for at kunne tiltrække

arbejdskraft skal selvfølgelig imødekommes men det kan altså også lade sig gøre med den beløbsgrænse vi har vedtaget her i folketinget jeg synes selvfølgelig som socialdemokrat at det vi skal gøre i danmark er at satse på vores egne danske lønmodtagere vi har så mange ufaglærte der kunne blive dygtige faglærte regeringens svar er at skære ned på deres uddannelser hvis ikke vi kan besætte alle job i danmark med danske lønmodtagere

at vi kan komme meget længere end i dag så er der jo et helt europæisk arbejdsmarked man kan tage fat på i stedet der er omkring tyve millioner arbejdsløse europæere men regeringen vælger at have et meget ensidigt fokus på at det skal være lettere for virksomheder at rekruttere arbejdskraft uden for eu

i den tredje verden derfor vil jeg gerne spørge statsministeren

som ikke ville kunne varetages af europæisk arbejdskraft hvad er det for arbejdspladser

med henblik på at lette skatten i bunden af indkomstskalaen så nogle af de danskere der står på kanten af arbejdsmarkedet får en stærkere

med kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen som socialdemokratiet desværre er imod med at trække i tusindvis af

positive positive element

det er klart at udenlandsk arbejdskraft også er

at vi var imod den forandring af den politik som fru mette frederiksen selv stod i spidsen for at gennemføre

da vi sammen med fru mette frederiksen aftalte de indtil da gældende indkomstgrænser

arbejder i i danmark og uden hvilke vores landbrugssektor vores gartneri og en del af vores serviceerhverv ikke kunne fungere

om folk fra new zealand usa og australien

set det der er basis for at vi synes at når man sætter grænsen op til firehundrede og syttentusind

skiller os sætter man det meget højt

flyvehøjde og flyvelængde og alt muligt andet hvor langt skal den beløbsgrænse ned jeg forstår at

finansministeren foreslår en beløbsgrænse ethundredetusind kroner under det niveau vi kender i dag og det vil sige trehundrede og attentusind kroner det vil jo betyde at der skal være

meget meget let adgang for helt almindelig faglært arbejdskraft til det danske arbejdsmarked er det der grænsen skal ligge hvis ikke det er der kan vi så ikke få et konkret eksempel

af at der skal være en beløbsgrænse er det fordi vi vil have et velfungerende dansk arbejdsmarked jeg ved godt at vi altid har haft diskussionen med

at selv dengang vi havde arbejdsløshed og jeg selv var

foreslog venstre også at sænke beløbsgrænsen nok fordi man er mere optaget af at rekruttere udenlandsk arbejdskraft end af at løse de problemer der er på det danske arbejdsmarked hvor langt skal grænsen ned og vil statsministeren i dag her gentage at den politik vi fører blandt andet sammen

praktikpladsåbninger på arbejdsmarkedet at vi opkvalificerer arbejdskraften at vi i højere grad end man har gjort før får den udenlandske arbejdskraft eller

ind på arbejdsmarkedet for at være meget konkret på det spørgsmål der blev stillet

lave den forøgelse af indkomstgrænsen fra trehundrede

er så blevet indekseret siden som et flertal uden om regeringen har

hvis stemningen var til det og det er den jo desværre ikke fordi regeringen blev omringet af et flertal der bare løftede grænsen så ville vi jo meget hellere ind i en nuanceret diskussion om hvorvidt de her grænser skal være de samme for alle

anerkender fuldt ud at det her ikke kan være et enøjet syn på at vi har brug for arbejdskraft folk har også fri når de ikke er på arbejde og der har vi et hensyn at tage til hvad det

der gik jeg selv til valg på et synspunkt om at vi skulle prøve at nuancere det her så vi for eksempel havde differentierede

faktisk ikke har mandsmod og hjerte til at gentage det der bliver skrevet i en avis og vælger så at tage det som udtryk for at det måske er for let at skrive at andre skader danmark og at det det i virkeligheden dækker over er en ideologisk principiel uenighed om

er for en beskyttelse af danske lønmodtagere vi skal have og på lang sigt

som jeg af andre grunde ikke havde lyst til kom ikke fordi de ikke kunne udføre deres arbejde men fordi

de i deres fritid lever livet på på en måde som ikke er i overensstemmelse med danske værdier det er den form for nuance vi gerne vil have ind i debatten den er lukket af ved den omringning af regeringen der fandt sted hvor man i øvrigt også har pakket det her ind i en del bureaukrati som gør ordningerne svære

og jo det er skadeligt for danmark hvis der føres en politik hvor vi ikke passer på opsvinget det er skadeligt for danmark

for eksempel at lave målrettede skattelettelser der sikrer at folk på kanten af arbejdsmarkedet kommer ind

melde sig ud af dansk politik og ikke gå ind i de nødvendige reformer der

vi håber jo på nogle gode resultater jeg

statsministeren og regeringens medlemmer har jo utallige gange i den seneste uge

forhindret i at give folk med lave indkomster skattelettelser

problemet ligger jo i at regeringen for at give skattelettelser til folk med lave indkomster også vil give skattelettelser og også gerne større skattelettelser til folk med højere indkomster

det er jo derfor det har været ganske indviklet og besværligt at få på plads

det her alene handlede om at give folk med lave indkomster skattelettelser hvis det var det

at nå et resultat så til mit spørgsmål der handler om det med udlændingepolitikken

vi ikke kan hæve grænsen som i dag er tre år fra man ankommer og får asyl til man kan søge familiesammenføring for de her menneskers vedkommende

at lægge et loft på hvor mange familiesammenføringer de vil acceptere per år de taler om et tal der hedder tolvtusind om året sådan hurtigt omregnet til danske forhold er det måske under tusind i danmark per år otte hundrede og

hvis tyskland finder den vej til

lave sådan en begrænsning på familiesammenføringsretten

vil statsministeren så være parat til

beskyttelse så skal det være midlertidigt og når de forhold man i sin tid har fået asyl på ikke længere er til stede

familiesammenføring fra oprindelig nul til

år under den tidligere regering og så yderligere

ene ting den anden ting er at jeg af helt andre grunde synes at det er vigtigt

respekterer internationale konventioner det er ikke det samme som at jeg ikke er parat til

presse fortolkningen af dem men helt grundlæggende tror

jeg har godt smugkigget i et meget foreløbigt politisk grundlag fra nogle forhandlinger

i tyskland som ikke er konsolideret

endnu og jeg følger meget meget tæt

juridisk vej frem

nogle i tyskland kan finde og som vi i hvert fald til dato

skal det selvfølgelig tages med i vores overvejelser så det er mit svar her

giver mening at vi har forlænget familiesammenføringsfristen i lyset af at der er en situation som forhåbentlig forandrer sig til det bedre hvis der er udsigt til at den snart forandrer sig

er der ligesom belæg for

at de forhandlinger vi førte i december ikke blev tilvejebragt de blev ikke tilendebragt de blev ikke konkluderet og der er et rum som jeg fortsat synes

skal udforske i fællesskab

tage slagsmålet sammen med tyskerne i forhold til det hvad handler det her om det handler om at vi eksempelvis i nogle af de syrere der kom vandrende på motorvejene der tilbage i to tusind og femten

her i to tusind og atten får ret til familiesammenføring i danmark

i deres hjemområder hjemstavnsområder hvor vi hjælper dem tilbage og hvor de kan blive forenet med deres familie og

sætter en grænse på tolvtusind om året

jeg har det holdningsmæssige udgangspunkt jeg har givet udtryk for før og det står jeg ved og det er vigtigt at sige hvis der er plads til den nuance i debatten at der er flere ting vi skal varetage på samme tid vi skal sørge for at have kontrol over indvandringen og det har vi vi har sammen lavet stramninger der gør at vi nu har det laveste antal asylansøgere

ni år vi har strammet familiesammenføringsreglerne vi har i dag præsenteret et forslag der yderligere strammer familiesammenføringsreglerne ægtefællesammenføringsreglerne i forhold til nogle samtidig med at vi er imødekommende i forhold til det problem vi har haft med danskere som er blevet ramt af de regler vi har haft

så skal det gå hånd i hånd med hvad jeg synes er en grundlæggende vigtig værdi nemlig at danmark som et lille åbent samfund respekterer internationale

i tyskland at man ønsker at lægge et loft på hvor mange der kan blive familiesammenført af den her gruppe vi taler om altså de her der har det her subsidiære beskyttelsesbehov som også er udlændingelovens § syv stykke tre tror jeg i danmark som vi har haft lejlighed til at gå

jo rigtigt at tyskland har nogle andre jurister end vi har det er

de er jo bundet af de samme konventioner

som de mener er juridisk holdbar i forhold til de samme konventioner som vi er bundet op på

lave om på de her regler for hvornår man kan blive familiesammenført til danmark

kan komme videre ad det spor vi har i danmark dag

der støder vi så på juraen og hvis

under de samme internationale konventioner

bundet op på så skal vi også gå den vej det vil

vi kan komme videre også i de forhandlinger som vi jo

set bare at betyde at ingen af sporene fører noget sted

er jo ikke et udtryk for at

der ikke er nogen vej frem

og sted for at vi med afsæt i de regler vi har kan justere yderligere med det sigte som er mit nemlig at midlertidigt er midlertidigt det er den ene ting

billedet af at vi nu senere i det her forår får en

familiesammenføringer som følge af den her tre årsregel kan jeg ikke genkende

må bare helt stilfærdigt konstatere

tre årsreglen gælder for dem der nu er kategoriseret

er også mange der allerede har en familiemæssig relation til nogle asylansøgere eller flygtninge som har fået flygtningestatus

nogle af de andre paragraffer så billedet af at det eksploderer mellem hænderne på os senere i det

uden sikkerhed for at de har haft reel adgang til livsnødvendig medicin det er sket i mere end et år efter at der har været en afgørelse fra den europæiske

såkaldte paposhvilisag

fra december to tusind og seksten som har slået fast at den praksis var ulovlig vi står altså i

allerede den femte januar to tusind og sytten blev udarbejdet et notat i udlændingestyrelsen om dommen men det notat er

videre til udlændinge og integrationsministeriets departement som ellers er dem som er ansvarlige for humanitære opholdstilladelser og den den tredje marts

en mail til integrationsministeriet fra justitsministeriet der gør opmærksom på

samme sker den femogtyvende april to tusind og sytten hvor dagbladet information har paposhvilidommen og dens konsekvenser for regeringens politik på forsiden af avisen der sker stadig ingenting i integrationsministeriet når jeg ser på den der sag

tænke om integrationsministeren simpelt hen har ignoreret dommen fordi man fra regeringens side ikke er glad for dommens indhold og dommens konsekvenser men bare har fortsat med

udvise og udsende alvorligt syge mennesker det er klart at jeg har

svært ved at acceptere det hvis en minister i statsministerens regering kan finde på at agere så kynisk så derfor vil jeg bare bede statsministeren

skyldtes integrationsministerens embedsfolk

hen blevet håndteret på fagkontorniveau lød det fra ministeren

samtidig den situation

samrådet at hun faktisk personligt var bekendt med dommen allerede i april to tusind og sytten på grund af en pressehenvendelse

folketinget kan vi se at der den nittende oktober er fire svar til folketinget som er foreløbige

i bero trods den afgørelse

man altså på daværende tidspunkt må have været bekendt med

statsministeren nu siger at regeringen vil overholde internationale konventioner mener statsministeren så at integrationsministeren har levet op til sit ansvar ved at forholde sig passivt i så lang tid som det desværre har været tilfældet

der lejlighedsvis kan være en eller anden spilleregel som man hellere så

regeringen forvalter sit politiske arbejde på det er ikke det samme som at vi

det her år formandskabet for europarådet og bruger jo blandt andet det til at rejse en europæisk debat om det man kunne kalde den

skal det her land være et land der er kendetegnet ved at det i et og alt efterlever sine internationale forpligtelser

konsensus om at der der skal skæres

skæres fem og tyve procent andre har sagt arh det er lidt for meget der skal skal skæres femten procent andre

hvor meget der skal skæres uden at

skæres hvad er det danmarks radio skal producere mindre af

danmarks radio have i fremtiden hvis man går ind

og skærer så det virker som om det i sig selv er blevet en ambition

ønsker statsministeren som jo også er pressens minister at man skal skære på

hvis det er en ambition hvad er det så danmarks radio skal producere mindre af hvad er konsekvenserne for den danske befolkning

mit andet spørgsmål er at det billede vi ser i danmark jo ikke er et unikt dansk billede man ser for øjeblikket at public service rundtomkring i verden

og på den anden side af nogle meget meget store globale spillere som google og facebook og youtube derfor undrer det mig oprigtigt

at diskussionen ikke går på hvordan vi styrker public service i en tid hvor en så vigtig demokratisk

jo ikke den eneste der har har efterspurgt jeg har blandt andet på det seneste noteret mig

gruppeformand dog via et helt andet medie har forsøgt at rejse en debat om hvordan for eksempel den politiske journalistik er indrettet så der udestår jo

i det internationale mediebillede hvor vi kommer under pres der bør også være en diskussion om hvordan udleves det bedst udleves det alt sammen bedst via egen produktion i danmarks radio eller er det i virkeligheden sådan at vi kunne nå længere ad

misforstå ikke ordet men altså en friere konkurrence om

skal leveres ind til for eksempel den mediemæssige platform eller andre

er skabt nærmest konsensus om at

udgangspunktet er at der skal skæres i danmarks radio

partierne kommer med er det sidste spørgsmål

danmark har jo både i to tusind og et

ikke bliver forringet og man har sat sig selv en deadline der hedder to

danmarks naturfredningsforening og wwf

hvilke initiativer vil regeringen tage for at overholde den deadline som

vi diskuterer at de synes det bliver

skænderi for skænderiets skyld og for meget symbolpolitik

fredags da jeg læste et indlæg

han blandt andet sagde at

det blev for unuanceret når det bare handlede om at en udlændingepolitik enten skulle være strammere eller slappere

i stedet for altid bare at stå her i folketingssalen og trække uenighederne op

at række ud efter det som man kunne

fornuften råde lidt mere og symbolpolitikken

vi fortolker det anderledes

sagde jo også i sin indledende

redegørelse her at

jeg synes der er gjort meget ikke mindst fra mange virksomheder og mange borgere i danmark for at hjælpe de flygtninge der er kommet til danmark

og og få integrationen til at foregå bedre for den gruppe af flygtninge der er kommet i de senere år

regeringens bestræbelser med trepartsaftale og andet

også gået bedre men det jeg gerne vil udforske i dag er om

godt kan forstå hvis der er nogle af de arbejdsgivere

har åbnet deres døre og måske taget det lidt ekstra besvær det er at tage en ny medarbejder som måske skal have lidt mere oplæring fordi

ikke regne med at den medarbejder også er der i morgen eller i næste uge

vi sendt ud i verden med livet som indsats for at kæmpe for for fred

det der sker med afsæt i irak i øjeblikket vi skylder da også dem at når folk der er flygtet derfra

for at vende tilbage så vender de tilbage det handler også om det land man er flygtet fra vi skylder da også det land

og forhåbentlig også en kærlighed til danmark der kan bruges til noget når de vender hjem så de kan bevare en relation

opbygger deres land altså det er da det der bør være det klare klare udgangspunkt og det kan fint gå hånd i hånd med at vi behandler folk ordentligt

et åbent arbejdsmarked og man kan få en arbejdstilladelse i danmark hvis man har nogle kompetencer eller et konkret job på hånden

vi det var den diskussion jeg havde med fru mette frederiksen

er så i øvrigt øvrigt en arbejdstilladelse som gælder så længe vi har brug for

den nuance jeg synes der er

når de så oplever at det faktisk er sådan at dem de har taget ind i

har lært op med lidt ekstra besvær

ikke regne med havde man taget en hvilken som helst anden europæer

virksomheden bedre stillet i dag fordi man faktisk gjort noget for samfundets skyld

som man så alligevel ikke kan få lov at fortsætte med jeg var i hanstholm i fredags og har en hilsen med til dig fra brian andersen for jeg lovede at han måtte have lov at stille dig et spørgsmål og han føler sig til grin han har fået thisted kommunes integrationspris for sit arbejde med at integrere flygtninge og han siger bare at han føler sig til grin over den indsats han gør på opfordringer

gøre en indsats for flygtninge når han ikke kan regne med at den arbejdskraft så kan blive ved

hvorpå man kan komme til danmark for eksempel hvis man har kvalifikationer eller man udgør den arbejdskraft der er mangel på

skal skal ligge og det gælder jo også de mennesker som er kommet ind i danmark på et asylgrundlag men har været her og opbygget nogle kompetencer og kan noget der gør at de kan bestride et sådant job

skrider det og vi kan ikke have et system hvor alle der kommer til danmark fordi de har behov for husly på grund af en katastrofe eller en krig alene af den grund er sikret at de kan blive i danmark for evigt det går ikke

sætte integrationen i centrum for at bruge statsministerens egne ord så skal de også kunne regne med det

at ansætte en hvilken som helst anden europæer som de ved de kan beholde lige så længe som det

skulle være derfor er spørgsmålet jo om statsministeren mener

sætte integrationen i centrum om det handler om at danmark er åbent for dem der kan og vil om det reelt handler om at dem der gør det godt og tager danmark til sig som statsministeren sagde i nytårstalen

man med opbakningen hos virksomhederne til den integrationsindsats

på samme tid det kan godt være det kun er mig ene mand der så vil tale for det men vi skal da flere ting på en og samme tid vi skal sørge for at danmark giver husrum til folk der er forfulgt det har vi brug for en folkelig opbakning til den mister vi da hvis en hvilken som helst person der kommer til danmark fordi man er forfulgt alene af den grund erhverver retten til at blive i danmark permanent også hvis situationen i ens eget hjemland ændrer sig

det er derfor vi skal tale beløbsgrænser for min skyld gerne differentierede så vi også tager hensyn til

i deres fritid det er da den balance og den nuance vi har

have en interesse i at folk der har været i danmark i en årrække fordi de er flygtet fra et sted hvor man ikke kunne være drager mere kompetente hjem igen med gode minder om danmark med gode relationer historien er jo rig på eksempler tag til korea

har fastholdt en relation til danmark til glæde for det land de er vendt tilbage til og også til fortsat glæde for dansk erhvervsliv

tror på at dansk erhvervsliv også kan rumme den her

det var lige på trapperne

men ministeren med ansvaret for området hedder jo stadig væk inger støjberg

sådan set mange af statsministerens betragtninger på området også meget af det der blev nævnt i nytårstalen og en indsats kan efter min mening kun gå for langsomt

til at løse integrationsopgaven og ikke bare overlade den til de borgere

at vokse op som barn

det skal vi vurdere værktøjerne på mit mål

i hverdagen snakke sammen i idrætsklubben

kan få lov til at styre og herske i de her områder

der lyder i dag fra sfs formand

når regeringen formentlig omkring vinterferien vil vil jeg tro præsenterer sit samlede udspil til et

set også løbende i processen været inddraget til møder hos integrationsministeren men uden at der er kommet et udspil

er det der skal diskuteres og løses hvad siger statsministeren til at kigge på en procentsats i forhold

kan vi være med på at diskutere et opgør med

så vi er sikre på at man fra barnsben får sproget ind under huden

når man går ud ad døren for at lege med kammerater

andre børn som heller ikke mestrer det danske sprog og jeg er helt enig i at for dem

det være en rigtig rigtig god idé at vi tager hånd om at de kommer ind

i et miljø der gør at de får de kompetencer førkompetencer der skal til for for eksempel senere

kunne starte i folkeskolen betyder det så at vi skal lave nogle regler som alle steder i danmark slår igennem på den måde

efter danske værdier som har kompetencerne til selv at opdrage deres børn og som har et ønske om at deres

i daginstitution nej det vil være en uhensigtsmæssig

se på om vi ikke kan gøre noget der virker mere effektfuldt de steder hvor problemerne er uden at ramme danskerne som de er flest

forsøgte at antyde før nemlig at vi i et land hvor der også gælder lighedsgrundsætninger og at det lige skal behandles ens og hvad ved jeg af masser af gode principper jo tit historisk er løbet ind i den udfordring at vi for at gøre noget der hvor der virkelig er problemer tag de muslimske friskoler kommer til at gøre det på en måde som virker omklamrende

passe på vi ikke kommer til at smide barnet ud med

badevandet det er jo derfor at jeg for måneder siden har nedsat et udvalg med tre ministre i spidsen for

at om der er en mulighed for at vi kan fokusere det her meget mere

også få instrumenterne til at være mere skarpe fordi det er instrumenter der ikke skal ramme alle men alene ramme dem som udgør de største udfordringer

kvittere for at sf også her i spørgetimen

melder sig åben over for den debat og så

er grund til at lukke flere døre

om forslag til vedtagelse nummer v

havet komme tættere og tættere på deres ejendom

må man sige at borgmesteren i hjørring

at vi er i gang med at lave en meget stor ændring af kystbeskyttelsesloven og det er også derfor

måske også gerne opfordre ministeren til at komme med nogle kommentarer til det vi har

vi ændrer lidt ved formålene at vi fjerner en fem og tyve årsregel som har været totalt tåbelig og som i hvert fald har gjort at nogle huse er

i hvert fald ikke været nødvendigt

der er i høring hvor vi også skal se på at folk får flere muligheder for at lave hård kystsikring

taler meget om for når man ser havet æde sig nærmere og nærmere ind på ens hus så bliver man bekymret man bliver bekymret for sin ejendom

opfordre ministeren til også at gå op og fortælle lidt om at vi rent faktisk gør noget herinde i folketinget

ude i kommunerne netop stå med ansvaret

hjørring kommune som eksempel og det vil jeg fortsætte med

ja eller nej til om folk må kystbeskytte

om man må gøre noget eller om man ikke må

kystdirektoratet får en vejledende rolle

noget som vi i hvert fald i dansk folkeparti synes er rigtig godt

og hvor folk ved hvad det er der foregår

betyder noget for hvordan man kan bo trygt vi har jo sagt fra regeringens side også i det samspil vi har haft med dansk folkeparti at danskerne

skal kunne sove trygt om natten

mulighed for mere hård kystsikring det skal laves forsvarligt så man ikke ødelægger det for naboerne vi giver ansvaret til landets kommuner som er tættest på borgerne

kystdirektoratet så giver en vejledende udtalelse om hvordan det kysttekniske skal se ud vi fjerner også den regel

at der skulle være fem og tyve år eller mere før man kunne få lov til at kystsikre sit hus

oppe i lønstrup at de grundejere der tidligere har fået afslag på en ansøgning om hård kystbeskyttelse ja de kan søge igen hvorvidt de vil få en godkendelse

deres projekt og så videre men

dørene rundtom i landet for at flere kan få lov til at kystsikre deres ejendom men også

viser jo at folketinget på ingen måde sidder på hænderne men viser vejen

således at staten ikke har noget ansvar i det her men at der udelukkende er de to parter

selv om de måtte ønske at kystsikre

sige ja til om borgerne har penge

så er der en fælles aftale der skal genforhandles i to tusind og atten

giver vi nu kommunerne muligheden for at få det planlægningsmæssige ansvar noget som kl i den grad bakker op om og hvor vi også har afsat midler til en lang række forskellige ting så til det spørgsmål af mere polemisk karakter herre bjarne laustsen stillede

har store udfordringer når der er oversvømmelse når der er storm og spørgsmålet er om vi vil se på at

er områder der bliver oversvømmet og at der er huse der styrter i havet seks og tredive huse er styrtet i havet indtil nu spørgsmålet er om staten har et ansvar og om

at regeringen på den baggrund ikke allerede har indkaldt til forhandlinger om den

i hjørring kommune eller nord for limfjorden at det er et problem

gøre noget for at beskytte deres ejendomme så de kan sove trygt om natten som ministeren siger og det er

at man rent faktisk kan gå i seng uden at være bange for at ens hus falder i havet og det er vel egentlig bare

vi vil have vedtaget uagtet at vi rigtig godt kunne tænke os at give penge til alle så

det bare ikke sådan verden hænger sammen og derfor er det stadig som det altid har været borgerne der skal betale men det er vel heller ikke det der

er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

på ét sted lovforslaget har til formål at give justitsministeren hjemmel til

omfattende op til en hel kommune til de personer der etablerer og opholder sig i de utryghedsskabende lejre og det er et forslag som vi i socialdemokratiet kan støtte for med de administrative regler får politiet et langt bedre redskab og

dermed langt bedre mulighed for at sætte ind over for de her utryghedsskabende lejre som også tit har et

en række efterladenskaber og affald

de her rekreative områder samtidig gøres

tilrejsende og andre at det altså ikke er tilladt

komme her til danmark og etablere sig og opholde sig i de utryghedsskabende lejre på offentlige steder i socialdemokratiet mener vi

set ikke at folk skal bosætte sig under presenninger på offentlige arealer vi har herberger der kan huse de danske hjemløse og vi har et socialvæsen

og sådan skal det fortsat være og den indsats vil vi meget gerne medvirke til at styrke men løsningen er altså ikke at man bare

rundtomkring i vores samfund indsatsen

handler om vores socialvæsen og vores herberger

er primært rettet mod de danske hjemløse og sådan mener vi også det skal være for vi kan ikke hjælpe hele europa uagtet at vi har stor medfølelse med de mennesker der er i en økonomisk ugunstig situation meningen med de åbne grænser i europa har set med vores briller altid været

vi har læst høringssvarene blandt andet fra kl og en række omegnskommuner til hovedstaden og de peger jo på det her problem der kan opstå når man eksempelvis sætter ind med zoneforbuddet

hovedstaden og at man så bare flytter problemet

gennem forskellige

bosætte sig rundtomkring i vores samfund men vi støtter altså forslaget her vi mener at det er et nødvendigt redskab i forhold til at komme den utryghed til livs

som de her lejre skaber rundtomkring i vores samfund og også komme de hygiejneproblemer til til livs som det er når man slår slår lejr

afløb og mulighed for at aflevere sit affald

det her lovforslag er at det udvider zoneforbuddet til ikke bare at

men til at kunne være en hel kommune og vi har den situation

nogle af høringssvarene også gør opmærksom på at det i realiteten vil være en kriminalisering af hjemløshed og en kriminalisering af fattigdom hvordan har den socialdemokratiske ordfører

som vi jo egentlig behandler i dag i forvejen er det ulovligt

der tror at man man bare kan gøre de får en henstilling om at finde

lejlighed til at fungere og derfor bliver de ved med at ende

på gaden der skal vi da gøre meget mere og udvide den indsats

rundtomkring i danmark særlig i københavn for det er

vi kan ikke hjælpe alle europas hjemløse og løsningen er

er etableret lejre fordi de kan se at der inde i buskene bor mennesker at der er presenninglejre og fordi

har nogle hygiejnemæssige konsekvenser

når en en offentlig park bliver brugt

gennem længere perioder så har det altså

i parker og på offentlige veje

dansk folkeparti støtter vi regeringens forslag man skal så ifølge forslaget kunne bruge de her muligheder i særlige situationer i bemærkningerne til forslaget fremgår det at der i de særlige situationer sigtes efter forhold hvor blandt andet udenlandske tilrejsende etablerer og opholder sig i en utryghedsskabende lejr på et offentligt sted vi synes det er fint at man får muligheden for

det zoneforbud man allerede kan uddele i dag og det er

set det forslaget handler om alene om at udvide det her zoneforbud

godt tænke mig at regeringen gjorde noget mere

som man så definerer som utryghedsskabende så forstår jeg

zoneforbud der sender dem til nabokommunen

det vil jo være mest rimeligt at folk der kommer fra andre lande det vil typisk være eu lande

egne lande der hvor de er statsborgere ligesom danmark selvfølgelig bør tage hånd om vores egne statsborgere der måtte være

også været meget påvirkede af de historier som er kommet de seneste par år og som har været fremme i pressen hvor folk har følt sig skræmt

færdes i det offentlige rum fordi der pludselig var kommet en eller anden lejr hvor folk

det har altså gjort folk i nogle områder dybt bekymrede

også følt sig magtesløse derfor

godt støtte at man får nogle yderligere muligheder for at kunne kunne fjerne den her slags lejre jeg tror og håber også at det her kan være med til at have et afskrækkende signal over for de mennesker der i andre lande kunne være tiltrukket af at søge mod danmark og etablere lejre eventuelt ernære sig gennem tiggeri eller begå kriminalitet der tror jeg og håber på at det her i hvert fald er et skridt i den rigtige retning fordi signalet i sig selv

blive defineret som en lejr også selv om man ligger alene hvordan har herre peter kofod poulsen det med at også danske statsborgere som er hjemløse vil

af den her meget store stramning i

til at zoneforbud nu ikke bare kan gå i en radius af op til otte

også kan ramme danske hjemløse jamen det

er det jo allerede med de nuværende regler at reglerne gælder for alle de gælder for danskere de gælder for udlændinge og sådan er det så

ikke kan tage ekstra hånd om statsborgere altså danske statsborgere fordi jeg

egentlig som udgangspunkt den holdning at danske statsborgere er den danske stats ansvar i den her sammenhæng så må andre lande påtage sig

i københavns kommune hvor man er blevet idømt zoneforbuddet hvordan har herre peter kofod poulsen det så med at man måske ikke kan deltage

lang række aktiviteter som vi må antage vil høre under zoneforbuddet det er jo en kraftig indskrænkning af

der i dag er begrænsningen og skal man så kunne gå fra de otte hundrede

anden gang til en radius på otte hundrede

medfører ikke at den pågældende ikke kan vise sig eller gå igennem

den pågældende zone det medfører at vedkommende ikke kan tage ophold i

det her forslag som vi behandler i dag

udvides politiets mulighed for at udstede forbuddet

det eneste der ændres i

nemlig den geografiske udstrækning

sådan at man ændrer definitioner på lejre eller andet som spørgsmålene jo i øvrigt har

hjemløse der

nogenlunde ligeglade med en forvisning om man kan bruge det udtryk på fire hundrede eller otte hundrede

bare der er den aktivitet i byen som de har brug for og

samle flasker det er sørgeligt men sådan er det den udvidelse vi nu gennemfører må vi forvente har en vis præventiv virkning idet forstadskommuner

vaccinere personalet jeg kan kun henvise til det som også tidligere ordførere har sagt specielt fru trine bramsen det medfører jo

ellers lever deres liv omkring de pågældende steder

det synes jeg faktisk ikke at vi kan være tjent med her i

medføre en risiko for syv dages fængsel jeg forventer at det har en afskrækkende effekt det vil være et signal til tilrejsende

campingpladser og de for campingpladserne gældende regler vi har selvfølgelig problemer det er der slet ingen grund til at negligere med folk der sover udendørs

kan kun henvise til det der tidligere er sagt vi har et socialvæsen og vi har

som i givet fald tager hånd om de her problemer så på det foreliggende grundlag

aktivt jobsøgende at man skal kunne forsørge sig selv hvilket bliver defineret som at du skal have en vis mængde penge på dig svarende

de udenlandske hjemløse man gerne vil hjælpe videre og ikke vil have laver lejre

herre rune lund var inde i en forklaring om eu og arbejdskraftens bevægelighed og så videre jeg kan egentlig ikke se at det har særlig relevans

det forslag som som vi behandler i dag og jeg må da lige understrege at det jo et forslag som som kun gælder udlændinge det gælder jo også danskere står ingen steder at det

være

vi synes at folk skal hjælpes videre for danske statsborgere vil det være én indsats for udenlandske statsborgere vil det være

det er jo sådan at mange af de mennesker som kommer herop og lever under forhutlede

ofte er kommet for at søge arbejde men de finder hurtigt ud af at det ikke er så nemt bare lige at finde et arbejde i danmark

så ender mange af de her mennesker i social deroute og de ender

og så har vi en situation hvor vi i danmark skal hjælpe de mennesker videre forstået på den måde at de skal hjælpes videre tilbage til det land hvor de er statsborgere på en værdig

har været her i folketingssalen har jo været en skærpelse af straffen for tiggeri som rammer både udenlandske og danske statsborgere

så endnu en stramning af zoneforbudsreglerne som som der ligger i det her lovforslag vi synes fra enhedslistens side at

i realiteten er en yderligere kriminalisering af

adskillige spørgsmål stillet her i folketinget

som som for eksempel kan ligge under en presenning eller eller ligge på et stykke pap

hvorfor er zoneforbud i det hele taget nødvendigt hvis det er

være en måde at løse problemet på frem for at vedtage yderligere stramninger

eus regler om vandrende arbejdstagere hvor der er nogle klart definerede regler om at man skal være aktivt jobsøgende og at man skal kunne dokumentere

at man man er selvforsørgende ved at fremvise

som som man kan leve for i stedet for at vedtage alle de her populistiske stramninger som

kriminalisering af fattigdom synes vi hellere fra enhedslistens side at man skulle se på de regler der er uden at lave disse yderligere stramninger

vi har læst

fra kirkens korshær og fra gadejuristen som jo blandt andet konstaterer at det her

et forbud mod hjemløshed kirkens

regler om lejre som det her lovforslag bygger oven på at mennesker ikke tør sove sammen af frygt for at blive anset for en lejr og at hjemløse derfor nu sover alene det øger risikoen for vold og overfald og fører til øget utryghed og stress kirkens korshær anfører at mennesker får bøder for at etablere og opholde sig i en lejr selv om de er alene og at det begrundes med et såkaldt etableringselement i form af en madras eller

der isolerer mod kulden dette øger risikoen for sygdomme idet mennesker nu undlader at bruge effekter der kan blive set som etableringselementer

til eksempler hvor mennesker er begyndt at forsøge at stå

og sove eller sove siddende på bænke og stole for at undgå at overtræde

det fører selvfølgelig til overbelastning udmattelse og manglende ressourcer til at tænke langsigtet disse konsekvenser er efter kirkens korshærs og også efter enhedslistens opfattelse foruroligende og bør tages meget alvorligt

at de finder det afgørende at den her lovændring

er jo nok også set i forlængelse af den praksis vi har set omkring skærpelsen af

ikke fører til en diskriminerende forvaltning ved meddelelse af zoneforbud forbuddet mod diskrimination omfatter både direkte og indirekte diskrimination uanset om diskriminationen sker på baggrund af lovgivning eller administrativ praksis så en målrettet indsats mod tilrejsende udlændinge som skaber ordensmæssige problemer i det offentlige rum må ikke betyde at der opstår diskrimination i anvendelsen af ordensbekendtgørelsens lejr og zoneforbud sådan at udlændinges overtrædelse af lejrforbuddet medfører strafpåstand og meddelelse af zoneforbud i tilfælde hvor sådanne overtrædelser ikke ville medføre strafforfølgelse eller meddelelse af zoneforbud over for danske borgere i en tilsvarende situation vi har en lang række spørgsmål til teknikken i det her som vi vil stille under udvalgsbehandlingen men

og regeringen har allerede taget forskellige initiativer i den retning vurderingen er dog at der er behov for at styrke indsatsen yderligere og det er det der lægges op til med dette lovforslag med lovforslaget ønsker regeringen nemlig at udvide politiets mulighed for at fastsætte et såkaldt zoneforbud ligesom straffen for overtrædelse af loven skærpes

det er et hårdt men nødvendigt middel som politiet gives her og det er vigtigt at slå fast at forslaget gælder en helt særlig og konkret situation som forhåbentlig er midlertidig derfor glæder vi os

del af forslaget hvorved loven automatisk udløber den første marts to tusind og en og tyve medmindre folketinget forinden har besluttet sig for andet det betyder at vi igen om ikke så lang tid skal tage stilling til lovens nødvendighed og virke

for at give et zoneforbud til personer som har etableret sig i en såkaldt utryghedsskabende lejr og

haft siden sidste år hvor et flertal af folketinget vedtog den lov dengang stemte alternativet imod den og det kan jeg røbe

til at gøre her vi problematiserede sidste år at

begrebet utryghedsskabende lejr i virkeligheden er defineret enormt uklart hvad betyder det egentlig

om en lejr er utryghedsskabende vi synes også at det her forslag kriminaliserer hjemløse medborgere som i virkeligheden forsøger at skabe sig en base eventuelt sammen med andre hvor de kan sove og hvor de kan opbevare deres ejendele og så videre

fns menneskerettighedsråd har også generelt kritiseret flere af de tiltag som regeringen har barslet med på det her område

en kritik som vi i alternativet tager meget alvorligt

vende mig mere specifikt mod indholdet af det her lovforslag

der findes og som vi ikke bifalder det gælder for eksempel tiltaget om at visse hjemløse skal kunne tildeles et udvidet zoneforbud for hele kommunen hvis de overtræder et eksisterende zoneforbud generelt er

ikke tilhænger af at man forsøger at løse hjemløshed med straf og kriminalisering hjemløse hører til en gruppe af de allermest udsatte i vores samfund og vi mener i alternativet at der er brug for helt andre redskaber hvis vi skal skabe en god hjemløseindsats i efteråret sytten præsenterede vi i alternativet et andet svar på hvordan man kan styrke hjemløseindsatsen i danmark det gjorde vi i samarbejde med de hjemløse selv og nogle af de mennesker som arbejder med de hjemløse på gadeplan fordi vi mener at det er vigtigt at de hjemløse selv bakker op om de indsatser der bliver iværksat over for dem i vores eget udspil et alternativ til gaden foreslår vi

at man etablerer flere billige midlertidige boformer og at man øger støtten til de civilsamfundsorganisationer som arbejder med eller inkluderer hjemløse

indeholder vores udspil en række forslag som skal forbedre hjemløseindsatsen herhjemme for eksempel ideen om borgerstyrede budgetter og indførelsen af et socialt frikort som jeg

har foreslået og som også delvis

derudover har vi også et øget fokus på transitprogrammer som også den socialdemokratiske ordfører nævnte i forhold til netop at hjælpe de hjemløse som er af udenlandsk herkomst

jeg vil gerne udtrykke en bekymring for at lovforslaget selv om det er neutralt formuleret bliver forvaltet diskriminerende

skal diskutere her senere i dag som jo udelukkende bliver anvendt til

det er jeg alvorligt bekymret for at det her lovforslag også sigter mod

det er noget af det jeg synes vi skal tage rigtig alvorligt

noget af det gadejuristen

af det gadejuristen har påpeget at

er at man skærper selve lovteksten så eksempelvis den længste straf for overtrædelse fastslås i loven og ikke i den tilhørende bekendtgørelse at man indfører opsættende virkning ved klage at man indfører ret til domstolsprøvelse af zoneforbuddet og at man lovfastsætter en tidsgrænse på hvor lang tid der må gå fra klage til domstolsprøvelse alternativt at forbuddet bortfalder og at man oversætter lovteksten til sprog som forstås af målgruppen herunder blandt andet rumænsk med de ord skal jeg

udmærket for os at der er et forbud mod lejre og at der også kan udstedes et zoneforbud

det nuværende og for så vidt også et fremtidigt større zoneforbud der gælder i en hel kommune men

nødt til at være for det er alligevel det der definerer

er det jo når flere mennesker tager ophold og så

men med den måde som vi kan se loven administreres

det kan også bare være fordi man ruller et liggeunderlag

lejre eller utryghedsskabende lejre det er jo et forbud mod hjemløshed

forbud mod hjemløshed der hvor hjemløsheden

alene det er der nogle hjemløse der gør fordi de tror

giver rigtig god mening at være flere når man er hjemløs måske ikke en stor lejr men

så man kan holde varmen sammen og så man i øvrigt kan skabe tryghed for hinanden for hvem er de mest utrygge her

rulle liggeunderlaget ud eller tage presenningen over sig gør at

danske hjemløse det er dem jeg taler om nu i en helt uholdbar og urimelig situation

skal de så bare sove i den ene kommune og så i den anden kommune og så den tredje kommune

er fuldstændig enig i at der skal gøres noget i forhold til de udenlandske hjemløse men jeg synes simpelt prisen i forhold til omkostningerne for vores egne hjemløse er alt for stor

noget imod at give et zoneforbud når der er tale om deciderede lejre men vi kan jo bare se at den her

det kan vi ikke finde et svar på og det lyder heller ikke som om

også gerne sende en opfordring til justitsministeren

er bred enighed om at vi ikke mener at den fri bevægelighed

det at man ikke har et opholdsgrundlag at man ikke er arbejdssøgende at man ikke har penge

kan forsørge sig selv er her som turist hvorfor kunne det ikke være en vej at gå så vi på den måde

undersøge om de har et opholdsgrundlag og så på det grundlag sende dem hjem

vi skal lave lovgivning som rammer vores egne hjemløse så ubarmhjertig

skal kunne bevæge sig på tværs af grænserne og samtidig er det nemt at forstå hvorfor fattige fra for eksempel østeuropa gerne vil

ikke holdbart hverken for den fattige eller for det danske samfund

skal retssikkerheden jo være den samme for os alle sammen

vi skal også tro på hvorfor en udvidelse af

det sandsynligvis bare føre til at hjemløse presses ud

omegnskommunerne og så er vi lige vidt

måske netop kernen i diskussionen altså troen på at

skulle løse noget som helst og når så samtidig retssikkerheden er på spil når man ikke engang er i stand til at definere

så er resultatet jo bare at der flyttes rundt på problemet

flaskepant går til bagmænd i hjemlandet i disse netværk bliver kvinder og børn udnyttet og tvunget til at tigge mændene stjæler pantflasker fra lokale beværtninger vi har sågar set eksempler på at almindelige hjemløse bliver opkrævet beskyttelsespenge for at få lov til at sove på gaden det er forkasteligt efter en periode i danmark rejser de hjem igen med de penge det er lykkedes dem at samle sammen det er ikke nødvendigvis småbeløb

hjemlandenes standarder og der er med andre ord tale om en god forretning det er en forretning hvor udsatte bliver udnyttet og hvor almindelige borgere ikke føler sig trygge på offentlige stræder og pladser disse grupper har bosat sig i lejre i parker og på pladser hvor det offentlige rum bliver deres domæne det sker til gene for omgivelserne i form af støj uro uhygiejniske forhold og ikke mindst forstyrrelse af den offentlige orden

danskere skal kunne færdedes trygt i det offentlige rum zoneforbud har været et værktøj

denne tendens siden den første juli i år ifølge politiet har det været effektivt og vi har fået nedbragt antallet

femtende oktober med dette lovforslag får politiet et endnu mere effektivt værktøj vi vil gerne give politiet mulighed for at indføre zoneforbud der gælder i hele kommunen det vil først og fremmest gøre det nemmere for politiet at holde disse grupper helt ude af de belastede byområder byerne er særlig hårdt ramt da mulighederne for at tigge og samle pant er bedre det er også nemmere at kontrollere en fast defineret zone frem for de

som har været gældende siden juni så med dette lovforslag får politiet et effektivt værktøj mod disse grupper og vi sender et klart signal om at danmark ikke ønsker de her aktiviteter

for regeringen at sætte ind mod udenlandske tilrejsende som slår lejr på offentlige steder og som ved deres ophold skaber utryghed

for lokale beboere og forbipasserende regeringen har allerede taget en række skridt for at komme disse forhold til livs blandt andet ved at kriminalisere etablering af og ophold i lejre som er egnet til at skabe utryghed i nærområdet og vi har styrket politiets mulighed for at meddele zoneforbud til personer der overtræder forbuddet de utryghedsskabende lejre kan imidlertid udgøre en alvorlig trussel mod det normale samfundsliv i de områder hvor de bliver etableret på den baggrund finder regeringen at der er behov for at styrke indsatsen mod de

lejre endnu mere med forslaget vil regeringen udvide muligheden for at fastsætte zoneforbud til områder der dækker en hel kommune forslaget skal give politiet bedre værktøjer til at sætte effektivt ind over for

lejre og der sendes et stærkt signal til potentielle tilrejsende og andre om at det i danmark ikke er tilladt at etablere sig og opholde sig i utryghedsskabende lejre på offentlige steder forslaget skal gælde i særlige situationer hvor personer etablerer og opholder sig i en utryghedsskabende lejr

kunne være personer som opholder sig i parker eller på offentlige veje i længere tid ad gangen og som skaber utryghed i området den foreslåede ændring af politiloven ophæves automatisk den første marts to tusind og en tyve medmindre folketinget forinden har

forlænget gyldigheden af den foreslåede ændring det foreslås også at straffen for overtrædelse af zoneforbuddet skærpes konkret vil det betyde at straffen i udgangspunktet udgør syv dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde og det skal sende et klart signal til potentielle tilrejsende og andre om at utryghedsskabende lejre

accepteres med de bemærkninger

ser frem til den videre behandling og står naturligvis til rådighed for de

gaderne og bekriger hinanden midt i vores boligområder fredelige borgere skal kunne gå på gaden uden at frygte for deres liv eller førlighed danmark skal være et trygt

har det siden jeg tiltrådte som

været en topprioritet for mig at bekæmpe bander og rockere det er min grundlæggende opfattelse at vi i den kamp skal bruge alle de redskaber vi kan bruge for at komme bandernes uvæsen til livs det gælder også de muligheder som grundloven giver for at opløse en rocker eller bandegruppering

enkle grund at rigsadvokaten jo meddelte mig i begyndelsen af november at der er grundlag for at gå videre med en sag om opløsning af bandegruppen loyal to familia og derfor bad jeg rigsadvokaten om at forberede en sag om opløsning af banden det arbejde er nu i fuld gang og sagen forventes at være færdigefterforsket

helt afgørende at sagen forberedes ordentligt så vi skaber forudsætningerne for et positivt resultat hele grunden til at vi

straffesager mod medlemmer af banden som vil kunne have væsentlig betydning

skal regeringen tage initiativ til at forbyde alle bander og grupperinger der er registreret hos nationalt efterforskningscenter og anlægge opløsningssager mod

betræder vi jo fuldstændig ny jord

i danmark i modsætning til tyskland i nyere tid eksempler på at man har forsøgt at opløse en forening ved dom og det er snart hundrede år siden at der sidst blev indledt en opløsningssag ved domstolene det er vigtigt at være opmærksom på at der skal foretages en konkret bevismæssig vurdering i forhold til hver enkelt gruppering derfor kan vi ikke skære alle grupper over en kam

så med at lægge alle vores kræfter i sagen mod ltf men jeg er enig i intentionen bag

skal se på om andre grupperinger kan opløses grundloven giver mulighed for at en forening kan forbydes foreløbigt men det følger af grundloven at hvis en forening foreløbigt forbydes

skal der straks når man gør det anlægges sag mod

det betyder altså at anklagemyndigheden skal være klar til at anlægge en opløsningssag når foreningen

et stort arbejde for det er et omfattende materiale der skal indsamles og vurderes og som i sidste ende skal kunne præsenteres for domstolene det er helt afgørende at forarbejdet er grundigt og ordentligt ellers risikerer vi simpelt hen at tabe sagen på gulvet den dag rigsadvokaten meddeler at der er grundlag for at anlægge opløsningssagen og materialet er klar

skal sagen selvfølgelig fremmes så hurtigt

skal vi som nævnt se på om andre grupperinger også kan opløses

arbejder justitsministeriet med et lovforslag om retsvirkningerne af opløsningen af en forening

fortsætte en opløst forening for eksempel at bære rygmærke eller hverve medlemmer til foreningen en opløsning er jo ikke en mirakelkur mod bandernes uvæsen menneskene bag ved banderne forsvinder ikke fordi banden opløses men et forbud mod ltf vil være banebrydende politiet vil med forbuddet i hånden kunne gå efter bandemedlemmerne alene på grund af deres tilhørsforhold

at kunne bevise anden slags kriminalitet politiet kan eksempelvis sætte ind over for det blotte medlemskab af banden rekruttering af nye medlemmer anvendelse af foreningens logo med videre det gør det jo en hel del mere effektivt hvis en almindelig gadepatrulje

brugen af rygmærker på blågårds plads uden at man gennem en langstrakt

skal samle beviser for at der i øvrigt foregår

kriminelt derfor skal vi

også tage det værktøj i brug men tilbage til selve beslutningsforslaget når vi ikke kan støtte

meget svært håndterbart materiale og derfor starter vi nu med ltf og

villig til at se på andre

få afklaret det sidste ministeren siger i sin tale og det er

alene den her sag mod den her bestemte bande som rigsadvokaten

vil så høre ministeren hvis nu dansk folkeparti

og siger at det ikke længere er alle de bander som der står i registeret

den bestemte bande vil ministeren på den baggrund gå med til

ganske almindelige borgere er ikke rimelig og vi har set det igen og igen for mig står det særlig stærkt at jeg sidste år fik henvendelse fra en række forældre i odense hvis børn på vej hjem fra skole pludselig blev fanget i en af black armys magtdemonstrationer ved højlys dag

der skal ikke meget fantasi til at forestille sig hvordan de børn oplevede det

var der pludselig fyldt med bandemedlemmer og med bandemedlemmerne var politiet mødt op i stort mandtal børnene måtte søge tilflugt på et bibliotek og hos lokale der åbnede deres døre så så børnene kunne komme komme indenfor det sker altså i danmark det skete i odense og siden har vi set flere lignende tilfælde på nørrebro i københavn i aarhus i slagelse på lolland i næstved og flere andre byer

samtidig med at den målte utryghed blandt danskerne

og derfor skal vi gøre noget ved problemet det er vores ansvar det er vores pligt som folketingsmedlemmer det har vi gjort med bandepakken og som politiet fortæller når

vi skal fortsætte så længe de kriminelle grupperinger skaber stor utryghed

jeg og mit parti været skeptiske over for hvad et forbud ville have af effekt men jeg må sige

jeg personligt har ændret holdning efter at jeg har talt med flere tidligere bandemedlemmer og med

tyske politikerkollegaer på retsområdet samstemmende siger de at en fjernelse af rygmærkerne har stor betydning for tiltrækningen til grupperingerne og for den flokmentalitet de lever af særlig er det noget

afhopperne fra bandegrupperinger og

siger at de har brugt strategisk i forhold til at tiltrække nye

vi tidligere fra mit partis side

er sket det nu at vi har fået et ministersvar der

betydning i forhold til bandepakkernes fortsatte virke derfor mener socialdemokratiet og derfor mener jeg at vi skal ulovliggøre banderne men når vi

det juridiske grundlag skal være i orden

nytter at ulovliggøre uden at det holder i retten som justitsministeren var inde på

derfor mener vi at det rigtige

med et grundigt grundigt

bearbejdet anklageskrift og med

de beviser der rent faktisk også kan holde i stedet for

meddele at vi ikke støtter forslaget her i dag men vi støtter intentionen og håber at vi når hen

i nationalt efterforskningscenter det så jeg meget meget gerne kunne ske og

indledningsvis sige at banderne selvfølgelig skal bekæmpes det behøver vi ikke bruge folketingets tid på at understrege den her regering har fremsat syv og fyrre forslag her

forbud mod ltf grundloven foreskriver imidlertid i § otte og halvfjerds at

det er muligt at forhindre foreninger hvis de

opnå deres mål ved vold så kan de opløses men det er nok så vigtigt lige

§ otte og halvfjerds stykke tre at at

skal den følge sammen med stævningen i selve sagen sådan fortolker jeg i hvert fald § otte og halvfjerds stykke

sagt med andre ord man kan ikke bare her og nu forbyde foreningerne og så senere måske anlægge en sag de to ting skal følges ad med det in mente

er det ikke så så sært at justitsministeren gerne vil have sagen

det er jo ikke bare sådan at man skal dokumentere at enkelte medlemmer har begået kriminalitet der skal også dokumenteres en vis foreningsretlig struktur og at foreningen ligesom har en samordnet praksis der

i den her vold så det er absolut ikke nogen nem sag det er vel nærmest en slags prøvesag må vi sige

at det ikke har været prøvet i hundrede år at forbyde en forening i danmark så summa summarum er

at forslagsstillernes forslag kunne gå i opfyldelse men jeg tror at det ville være en ulovlig procedure og det ville medføre at sagen ville blive tabt

følges ad med en stævning og rigsadvokaten er i gang med at lave stævningen vi må

rigsadvokaten har jo flere gange tidligere undersøgt om det kunne lade sig gøre at forbyde grupper og har hver gang sagt det kan lade sig gøre

anden holdning

giver nogen mening at forbyde bander medmindre man er sikker på at sagen kan holde i retten og

på den måde synes vi vi at det her med at gå til et midlertidigt

så har vi det sådan i forhold til et forbud hvis det overhovedet kan lade sig gøre og hvis domstolene overhovedet

det er også muligt at det kan have en effekt i forhold til at bekæmpe bander men vi har det også sådan at vi egentlig hellere vil have at politiet og anklagemyndigheden bruger deres tid på at bekæmpe voldskriminalitet narkokriminalitet

og andre former for alvorlig kriminalitet i stedet for at gå og tjekke medlemskaber og hvordan gør man i det hele taget det det er jo ikke ligefrem en håndboldforening man er medlem af her

hvis det handler om chikane eller trusler

og en bestemt måde at opføre sig på i den retning i det offentlige rum

politiet skal gå efter og det skal politiet selvfølgelig være i stand til at slå hårdt ned på i de relevante situationer så vi synes det her

generelt gør det ekstremt utrygt at bo på for eksempel nørrebro og andre steder hvor de skaber utryghed for borgerne det er grupperinger der virker igennem kriminalitet og utryghedsskabende adfærd og den slags grupperinger skal vi selvfølgelig bekæmpe domstolene er jo faktisk i gang med at forberede en sag

at der er juridisk grundlag for at rejse en sag mod loyal to familia med henblik på at få opløst banden jeg synes at vi i respekt for grundloven skal afvente domstolenes afgørelse i den sag beslutningsforslaget lægger op til at bander og grupperinger skal opløses og selv om det jo på sin vis kan virke tillokkende og jeg er helt enig i at vi skal bekæmpe banderne så kan jeg have mine tvivl i forhold til om et forbud mod bestemte bandegrupperinger reelt vil have en effekt man kan forestille sig at et forbud mod de her grupperinger vil blive skruen uden ende vi forbyder én bande hvorefter medlemmerne samler sig i en ny bande under et nyt navn og så forbyder vi den bande hvorefter medlemmerne samler sig i en ny bande med et nyt navn og så videre og så videre den praktiske effekt kan være svær at se for bandemedlemmerne forsvinder jo ikke fordi man opløser en gruppering det er jo allerede ulovligt at være kriminel og et forbud mod at kalde sig noget

men der er ikke brug for signaler der er brug for tiltag som virker og der er faktisk noget vi kan gøre i forhold til banderne og deres kriminelle virke som vil have en effekt regeringen har med justitsministeren i spidsen gjort meget og det tyder på at indsatsen virker

omgange foreslået at fjerne noget af eksistensgrundlaget for banderne ved at legalisere cannabis en legalisering ville fjerne noget af det økonomiske eksistensgrundlag ved at banderne ikke længere ville sidde

meget lukrativt marked en legalisering ville også fjerne en betydelig del af bandernes mulige rekrutteringsgrundlag og en legalisering

ville kunne frigive politimæssige ressourcer der kunne bruges mere effektivt

en legalisering hjælpe nogle af de mest udsatte i vores samfund fordi vi afkriminaliserede deres misbrug samtidig med at vi stoppede den urimelige jagt på de mange mennesker som bruger cannabis til at slappe af eller hygge sig som vi andre gør det med et glas vin eller en øl en helt fredelig lørdag aften jeg er med på at der ikke

en plads i debatten om hvordan vi håndterer de her bander liberal alliance kan altså ikke støtte

til livs det tror jeg ikke der er nogen af os der er uenige i

være en rigtig god idé vi ser i de her år banderne

stadig mere brutale i deres indbyrdes kampe om det lukrative hashmarked og vi ser også

det er vigtigt at vi får sat en prop i fødekæden til banderne og helt får fjernet deres indtægtsgrundlag i alternativet synes vi

legalisere hash vi påstår ikke at det løser hele bandeproblematikken men vi mener at lovlydige borgere som køber hash til rekreative formål skal have mulighed for

undlade at bidrage til bandernes økonomi vi mener at det er vigtigt at borgerne selv skal kunne dyrke deres

eller at staten kunne stå for det således at de her kriminelle bander og bagmænd ikke ville tjene enorme summer på det

er bandernes kriminelle aktiviteter allerede i dag ulovlige

det gælder både salg af euforiserende stoffer besiddelse af ulovlige skydevåben og andre af deres

spørgsmålet er så hvad et konkret forbud ville løse

at forbyde bander men det betyder

ikke at banderne er forsvundet

har vi jo at gøre med et forhold som er reguleret

i grundlovens bestemmelse om foreningsfrihed og

juridiske eksperter

at det er et svært område og derfor er der

et arbejde i gang med at undersøge om

jeg pege på at antallet af bandemedlemmer heldigvis er faldende ligesom kriminaliteten er det vi oplever i de her år

den laveste tilslutning til rocker og bandemiljøet tal fra justitsministeriets forskningskontor viser at ved udgangen af to tusind og seksten var

med tilknytning til rocker og bandemiljøet og det er det laveste tal siden to tusind og ni samtidig

ved vi at langt de fleste som er ophørt med at være rocker eller bandemedlem har forladt miljøerne permanent

i dag ved vi hvor vi har dem vi ved hvem der er medlem og vi ved

de informationer er jo afgørende for den forebyggende resocialiserende indsats

vi i vores udspil som vi kaldte et alternativ til bandelivet hvor vi blandt andet foreslår at man afsætter flere midler til exitindsatsen at exitforløbene tilbydes alle personer som af myndighederne vurderes at have et

at man opdeler bandemedlemmerne i fængslerne i mindre grupper samtidig med at

de mest kriminelle holdes isoleret fra de mindst kriminelle udspillet indeholder også forslag om at forbedre forholdene for fængselsbetjente og at pårørende og familiemedlemmer inkluderes i exitprogrammerne så de kan støtte den enkelte under hele forløbet

skal vende tilbage til det her konkrete beslutningsforslag som vi

hvis vi stemmer ja til det taber de indsatser

jeg er bekymret for

et forbud vil betyde at muligheden for at forebygge

at resocialisere de her personer tabes fordi banderne reelt set simpelt hen går under jorden jeg frygter at vi mister kendskabet til de her netværk og og jeg frygter at vi mister muligheden for reelt at gribe ind over for dem jeg vil selvfølgelig med spænding afvente rigsadvokatens

juridiske vurdering i forhold til en eventuel opløsning opløsning af blandt andet banden loyal to familia

at der er grundlag for at opløse ltf og andre bander for eksempel

men samtidig vil den bekymring at

bliver sværere at få kendskab til de konkrete bander med de bemærkninger

undtagelser fra den frihed det står i vores grundlov men det er jo også beskrevet i vores grundlov hvordan man så skal gribe sådan noget an nemlig at det skal

domstolene derfor forstår jeg ikke at et parti som

som jo plejer at forsvare vores grundlov og sige at den er som den skal være

følger den proces som sådan set er beskrevet i

at det er en domstolsbeslutning og ikke en beslutning

der vurderer om man overholder grundloven og

til en beskyttelse i grundloven eller om den

ønsker at følge grundloven og og synes det er lidt mærkværdigt at dansk folkeparti som netop plejer at forsvare grundloven nu vælger en alternativ proces i forhold til den

helt

initiativer og ideer blev taget i brug for at bekæmpe det her bandeuvæsen efter et to tusind og sytten der på mange måder illustrerede illustrerede det fuldkommen forrykte i at kriminelle bander med vold og ufred dominerede forskellige områder må tiden være kommet til at vi nu prøver at

men som efter vores opfattelse vil have en mærkbar effekt over for banderne lad os prøve et forbud med beslutningsforslaget her ønsker dansk folkeparti at bander og grupperinger der er registreret hos nationalt efterforskningscenter opløses vi ønsker at et foreløbigt forbud mod disse grupperinger anlægges og at det

selvfølgelig vil medføre en sag ved domstolene der er for os at se ingen tvivl om at vold og anstiftelse af vold er en helt central del af bandernes mulighed for at overleve og det er et af de helt klare redskaber man fra bandernes side side bruger til

for vores hjælp med et forbud vil ordensmagten kunne sætte massivt ind mod banderne lige fra at man fjerner og går målrettet efter bandesymbolerne der skaber stor utryghed i det offentlige rum særlig i ghettoområderne de belastede boligområder hvor banderne holder til

som banderne den dag i dag har fået skrabet sammen som følge af organiseret kriminalitet og sorte penge det vil være et massivt slag mod banderne mener vi og det vil være med til at gøre dem mindre attraktive for nye unge mennesker der er i bandernes randzoner være med til at afholde dem fra at gå ind i organiseret kriminalitet for det vil ikke være nær så spændende uden de her statussymboler og vi skal jo stoppe rekrutteringen til de her bander et sted i dansk folkeparti mener vi at det er politikerne der skal gå forrest jeg er helt klar over at der er et arbejde i gang hos rigsadvokaten med henblik på at der skal etableres et forbud

at vi som lovgivere hvis vi mener noget med et bandeforbud og det gør vi bestemt i dansk folkeparti klart markerer

som grundlovens § otte og halvfjerds stykke tre giver os mulighed for med den klare forvisning

efterfølgende ved forskellige retsinstanser politikere skal meget klart markere retningen og det er også det rigtigste at vi selvfølgelig vedtager et forbud her først før domstolsprøvningen jeg synes og det er bare en

vitterlig det var klogt dengang man formulerede § otte og halvfjerds i grundloven i sin tid

omtalte det ret pænt fordi det jo giver nogle vide muligheder men samtidig også opstiller nogle begrænsninger jeg synes faktisk at det var godt sagt

også viser at vores grundlov jo lige præcis efter vores mening tager højde for den her situation men jeg skal takke for bemærkningerne og takke for debatten

en anden virkning end den som flere partier udtrykte som grundlag for deres opbakning til loven under lovbehandlingen lad mig minde forslagsstillerne om at der ved lovændringens vedtagelse var omfattende problemer med store grupper af tilrejsende der kom til danmark og slog lejr på offentlige steder og blandt andet ernærede sig ved tiggeri de skabte utryghed og

gener for både omkringboende og forbipasserende et af regeringens redskaber mod de utryghedsskabende lejre var at skærpe straffen for utryghedsskabende tiggeri et redskab som blev indført med støtte fra et bredt

regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet i lovforslaget lægges det klart og tydeligt til grund at det er særlig generende for andre mennesker at blive udsat for tiggeri i gågader ved stationer

i offentlige transportmidler steder hvor tiggeri ofte forekommer og at netop denne form for tiggeri er utryghedsskabende det mener jeg stadig væk

mener at lovændringen har vist sig at have to uhensigtsmæssige og utilsigtede virkninger det er jeg ikke enig i og jeg vil gerne forklare hvorfor forslagsstillerne anfører for det første at det er en uhensigtsmæssig og utilsigtet konsekvens at tiggere og hjemløse der ikke udviser utryghedsskabende adfærd straffes med fængsel til det må jeg bare sige at det fremgår meget tydeligt af lovforslaget hvornår tiggeri betragtes som utryghedsskabende

når det foregår i gågader ved stationer i eller ved supermarkeder eller i offentlige transportmidler det fremgår endda soleklart af lovforslagets bemærkninger

kriterier giver politiet anklagemyndigheden domstolene de bedste rammer for anvendelse af loven og det medvirker til at undgå utilsigtede konsekvenser ved håndhævelsen derfor kan det vel næppe betragtes som en utilsigtet konsekvens når personer der tigger sådanne steder straffes efter reglerne om utryghedsskabende tiggeri så kan man være enig eller uenig i reglerne men det kan vel ikke siges at

det har vi skrevet soleklart forslagsstillerne anfører for det andet at loven muligvis

slår jeg gerne endnu en gang fast at loven er lige for alle politiet skal selvfølgelig overholde reglerne i deres arbejde og det betyder bla

at der ikke må diskrimineres københavns politi har oplyst at man ikke har tilrettelagt indsatsen mod tiggeri på en måde hvor der kun eller fortrinsvis sker strafforfølgning af udlændinge indsatsen mod utryghedsskabende tiggeri har dog navnlig været baseret på anmeldelser og de anmeldelser som københavns politi har modtaget har i vidt omfang vist sig at vedrøre tiggeri udført af udlændinge når det er sagt vil jeg gerne igen vende blikket mod baggrunden for lovændringen det er helt afgørende at vi her i danmark kan færdes trygt i det offentlige rum utryghedsskabende tiggeri hører ikke hjemme i vores samfund det er en klar prioritet for regeringen og for mig som justitsminister at sætte resolut og markant ind imod utryghedsskabende adfærd med lovændringen som

forslagsstillerne ønsker rullet tilbage sendte vi et klart signal til både potentielle tilrejsende og alle andre om at utryghedsskabende tiggeri ikke accepteres hertillands det er et signal som ikke bør svækkes og derfor kan regeringen ikke støtte

var til førstebehandling da blev der stillet spørgsmål som

hvad anses for at være utryghedsskabende jamen det er

en der løber efter en med et krus der var helt klart en oplevelse af

element var noget der skulle opleves og det er det jo ikke præcis som justitsministeren siger

og dermed var debatten om lovforslaget dengang anderledes end

hvis der sidder en gruppe tiggere hernede foran christiansborg

så jeg vil gerne have at justitsministeren forholder sig til den debat der var på det

og så anerkender jeg faktisk fuldstændig at justitsministeren hele tiden korrekt igennem forløbet har forklaret

nogle objektive kriterier for hvad utryghedsskabende

nogle steder især i københavn hvor

man så offentlige pladser der stort set blev brugt som toilet

vurdere og tolke på hvad det var det enkelte folketingsmedlem lagde vægt på ved en førstebehandling jeg skal være ærlig

som helst dansk hjemløs der stikker hånden frem

det er målrettet det man kan kalde utryghedsskabende tiggeri

med den måde man tigger på

jeg på regeringens vegne fremfører og det lovforslaget gælder og nu taler

har bidraget til uklarhed om hvad reglerne

for meget

tres og grunden til at det er ulovligt i danmark

er at vi ikke ønsker at nogen dansk statsborger skal være nødsaget til at

det var årsagen til at det blev indført dengang i atten

tres således er der intet nyt i at det det er strafbart at tigge i danmark og jeg synes sådan set også at

at leve i et land hvor vi ikke ønsker at folk skal ernære sig gennem tiggeri men hvor vi har

kan sørge for at man bliver hjulpet hvis man

har en skidt økonomi

det globaliserede samfund og de åbne europæiske grænser har ikke alene banet vejen for arbejdskraftens fri bevægelighed

det har set med socialdemokratiske briller aldrig været meningen med den fri bevægelighed og desværre har tilrejsende tiggere medført en række udfordringer både hvad angår utryghed og hygiejne som vi har været inde på tidligere i debatten i dag de udenlandske tiggere overnatter og slår lejr i baggårde og i rekreative områder

en gruppering af udenlandske tiggere der holdt til ved det lokale supermarked og de overnattede så i pågældendes

og det skabte stor utryghed blandt andet turde hun ikke stille sin cykel ind i gården når hun kom hjem om aftenen

ikke har et sted at bo og de ernærer sig gennem

det var også baggrunden for at det i atten

det handler ikke om at vi i socialdemokratiet ikke har stor medfølelse med de mennesker der kommer hertil og tigger

bor i et ganske almindeligt boligbyggeri og har en baggård og en sandkasse som børnene

folketingsudvalg i blandt andet rumænien for at sætte fokus på trafficking var budskabet fra hjælpeorganisationerne meget klart og de opfordrede til at vi

i danmark gjorde det mindre attraktivt

handles til tiggeri og det foregår i danmark og i andre lande altså at mennesker handles for at skulle sidde på gaderne og tigge i socialdemokratiet har vi lyttet til ønsker fra borgmestre og fra borgere der oplever at tiggeri skaber problemer og vi har lyttet til det som de sagde til os

rumænien og derfor har vi støttet skærpelserne for straffene for tiggeri

dette gælder uanset om tiggeriet i det konkrete tilfælde har skabt har skabt

tilbage i dag er jo blandt andet

og dermed ikke den passive form for betleri gerne vil straffe men det er jo lige præcis det

i dag man kan sidde helt stille foran et s tog med en kop helt stille

være utryghedsskabende men ikke desto mindre

fru trine bramsen er også citeret for at sige nej i det utryghedsskabende ligger der jo at der er en form for aggressiv karakter og jeg kan give et eksempel fra min lokale netto for et par uger siden her var der en person

de handlende der kom ud og rørte ved dem og det havde en meget aggressiv karakter det er utryghedsskabende betleri

med en beskrivelse af forholdene men det står altså meget klart at det er den utryghedsskabende og dermed ikke den passive form for betleri i den her

den utryghedsskabende del socialdemokratiet gik efter men det er ikke det som

handler om derfor undrer det mig sådan set at ordføreren ikke vil være med til

som vi jo også kan se virker der ligger en en lang række anmeldelser på på den baggrund

det er helt rigtigt at de citater kommer fra førstebehandlingen og baggrunden

at vi valgte at stille uddybende spørgsmål til netop det her med definitionen af det utryghedsskabende var jo at vi ville være helt præcise på

og en tredje behandling efter førstebehandlingen ellers kunne vi jo lige så godt afskaffe dem men når alt kommer til

mener vi altså at det er de rigtige redskaber vi er endt på og også de redskaber der kan lade sig gøre når vi vil

adressere det problem som jo er reelt

den pågældende mor som jeg refererede til i mit eksempel

købe en kop kaffe ville blive kriminaliseret hvis vi kan undgå det er der selvfølgelig opbakning fra vores side

jo to dage og så fik vi en hastebehandling af det her lovforslag

lovforslaget handler om utryghedsskabende tiggeri og det var aggressiv adfærd som fru josephine fock

derfor kunne man alligevel godt støtte lovforslaget nu handler det så ikke om det alligevel

det misforstod man under førstebehandlingen af l to hundrede og femten som var det daværende lovforslag og ordføreren tog jo ikke ordet

det oprindelige argument at det ikke måtte ramme

dansk hjemløs der stikker koppen eller hånden frem for at tjene en mønt til at kunne købe en kop kaffe mener socialdemokratiet stadig det

spørgsmål og fået præciseret

ved førstebehandlingen

fordi det er det der kunne lade sig gøre uden eksempelvis at diskriminere

side ikke kan støtte beslutningsforslaget forslagsstillerne nævner i beslutningsforslagets bemærkninger at de personer der primært er blevet dømt efter ændringen af reglerne er udlændinge noget som man fra de to partiers side karakteriserer som

regelændringen har medført en diskriminerende praksis da vi i sommeren

jo altså på baggrund af at der var tilrejsende hjemløse for andre eu lande der ernærede sig ved at tigge i det offentlige rum og det syntes vi ikke var i orden det kan jo ikke

der måtte føle at de kan opnå bedre livsvilkår ved

danmark sammenlignet med andre eu lande tager hertil

fortsætter med at ernære sig ved noget som jo faktisk er ulovligt for ja det her har været ulovligt i rigtig rigtig mange år inden reglerne blev ændret i sommeren to tusind og og sytten det var der ikke noget nyt i

jo ikke noget imod at der sidder en dansker og tigger selv om jeg synes det er sørgeligt og selv om jeg synes

må være en ulykkelig skæbne men jeg synes ikke at det er rimeligt at andre eu landes borgere bare kan tage til danmark og tigge løs sådan som vi så det ske sidste år vi må tage vare på vores egne først ligesom vi forventer at andre selvfølgelig tager vare

godt klar over da vi ændrede reglerne

løse hele problemet med den regelændring der

og og et skridt der faktisk førte os

på målet det bedste ville jo være at sige til de folk der kommer hertil og tigger det må i ikke i danmark og derfor sender vi jer nu hjem til jeres eget land og så må jeres eget land tage ansvar for at passe på

det kan ikke være noget vi skal tage os af og så burde vi selvfølgelig tage hånd om vores egne hjemløse

mens der er partier der faktisk har forsøgt sig med at lave lovgivning og det er jo bredt over midten så synes jeg egentlig at er nogle andre partier der er sluppet lidt for nemt

at dem der har været imod den her strafskærpelse og her sigter jeg særlig efter dem

løsningsforslag når de får lejlighed til at komme på talerstolen det synes jeg ville være sin plads jeg synes jo ikke at danskerne skal leve med at der kommer folk

forslagsstillerne kunne forestille sig der skulle være på det her område eller om man for den sags skyld ville hæve det forbud der har været i rigtig rigtig mange år mod

jeg synes faktisk at det her har været en debat der har været præget af at nogle partier som jeg sagde har taget handling i

vi har set rigtige problemer for mange mennesker på det her område

nu skal finde hår i suppen fordi de

det har ikke været klædeligt jeg kan meddele at vi fra dansk folkepartis side ikke kan støtte det her beslutningsforslag og vi står ved den lovgivning vi lavede i sommeren sidste år

bliver kaldt for en romalejr kort efter kunne jeg læse i berlingske hvordan nogle af disse grupper brugte kirkeområder og vores parker som toilet alt imens de erhvervede sig ved organiseret tiggeri

og jeg meldte lejren ved trinitatis kirke til politiet det blev starten på et forløb der bidrog til den her lov vi debatterer i dag

som straffer hårdere men men i et eller

løse et problem som jeg ikke synes vi skal se i de danske gader muligheden

og den her lov om utryghedsskabende tiggeri bidrog så yderligere til at løse det overordnede problem siden loven blev indført har den bidraget til at straffe og imødegå det utryghedsskabende tiggeri som nogle byer blandt andet københavn oplevede det vidner både de tyve tiltalte og atten dømte personer om således oplever vi i hvert fald så vidt jeg kan se ikke længere i samme

slår lejre ved kirker tigger laver kriminalitet eller som vi også kunne læse om kræver beskyttelsespenge af danske hjemløse

ikke nogen hemmelighed at loven blev indført fordi vi sidste år havde problemer med blandt andet store grupper af tilrejsende udlændinge som kom hertil for at tigge og erhverve sig ved kriminalitet og andet men at loven skulle ramme

for alle uanset nationalitet eller baggrund sådan er det danske samfund nu engang skulle danskere engagere sig i utryghedsskabende tiggeri samme vis jamen så ville loven også gælde dem på præcis samme vis det blev der lagt vægt på dengang loven blev debatteret og vedtaget jeg husker også

debatterede det her i folketinget og det har vi lagt vægt på at fortælle ude i politikredsene således fortæller københavns politi at de ikke bruger loven

at forfølge udlændinge det ville jo være fuldstændig absurd

lagt op til her politiet beretter om at indsatsen mod utryghedsskabende tiggeri har været baseret på anmeldelser og de anmeldelser har vist sig hovedsagelig at vedrøre utryghedsskabende tiggeri udført af udlændinge venstres holdning har ikke ændret sig siden loven blev vedtaget i to tusind og sytten loven var nødvendig dengang den blev indført og det mener vi i venstre

er derfor kan venstre ikke støtte forslaget om en tilbagerulning af loven om skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri

vi har ikke noget omfattende problem ikke mig bekendt i hvert fald med danske hjemløse der følger det mønster og derfor vil de heller ikke

ramt fordi de primært sælger hus forbi

der er utryghedsskabende jeg husker også at ordføreren

var op til en vurdering om det tiggeri der foregik var utryghedsskabende så er ordføreren ikke enig i at det var en

misvisende diskussion der var i folketinget på det tidspunkt der blev lagt op til at den lov vi indførte

der var visse tiggere der skabte utryghed og det skulle man så kunne forfølge ekstra

men der er ikke lagt op til nogen som helst selvstændig vurdering fra domstolenes side heller ikke en vurdering fra politiets side og jo

af vores tid herinde vi kunne bruge tiden på noget

præcis de her spørgsmål igennem under første anden og tredjebehandlingen det jeg sagde om danske hjemløse

af bladet bladet hus forbi og det er fuldt lovligt men hvis danske hjemløse begynder

ved den form for tiggeri som er blevet gjort ulovligt

det var præcis det justitsministeren stod og sagde før loven gælder lige for alle vi har bare ikke set noget omfattende mønster af danske hjemløse

tilrejsende udlændinge

at læse et citat op fra den konservative ordfører selv om jeg er klar over at det

venstres ordfører men herre naser khader herre naser khader sagde på det pågældende tidspunkt det er kun når man tigger på en måde der er utryghedsskabende

ordføreren må da være enig i at det er vigtigt at vi har den rigtige forudsætning for de

hvis man så grupper der som jeg beskrev her havde

slået sig ned i en af de her såkaldte romalejre hvor det flød med skrald og hvor der lå ekskrementer og hvor

om at man tiggede på et geografisk sted men at

det var forkert og at man tog stilling til lovforslaget på et forkert grundlag det synes jeg er principielt

problematisk

herre marcus knuth og fru trine bramsen

ikke havde været en hastebehandling af det her lovforslag men rent faktisk havde været de normale tidsfrister hvor vi

haft en grundig behandling havde flertallet så ligget et andet sted

at det ikke skulle handle om en hvilken som helst dansk hjemløs der stikker hånden frem jo det skulle det

ser jeg ikke i gaderne længere det kan være det er mig der går de forkerte steder men som jeg ser det

at rydde de her lejre har også bidraget markant

andet end at den her lov har bidraget til at løse et problem

københavns politi hvor mange anmeldelser de har fået

på anmeldelser de går ikke bare ud og siger her er en mand

på henvendelser fra danskere eller andre i landet som har henvendt sig til politiet

noget som de ikke er glade for og så reagerer politiet ud fra en lov som vi har gennemført

bidraget til at gøre situationen

en behandling af et lovforslag som var en hastebehandling og

man ser tilbage på hvordan det rent processuelt foregik så må man sige at det sådan set var skandaløst med den måde det foregik på vi havde en afslutningsdebat den enogtredivete maj to tusind og sytten hvor det blev annonceret at nu ville regeringen komme med et lovforslag og det blev præsenteret af statsministeren som om

forslag som ikke skulle ramme en hvilken som helst dansk hjemløs der stikker hånden frem

kalde utryghedsskabende tiggeri

så svarede fru mette frederiksen fra socialdemokratiet

koppen eller hånden frem for at tjene en mønt til at kunne købe en kop kaffe ville blive kriminaliseret

vi første behandling to dage efter hvor det jo tydeligt fremgik at det som

lovforslagets indhold ikke var utryghedsskabende tiggeri det var godt nok titlen på lovforslaget en misvisende titel

ville ramme en dansk hjemløs en hjemløs med dansk statsborgerskab

ved førstebehandlingen hvordan både ordføreren fra det konservative folkeparti herre naser

trine bramsen på et fejlagtigt grundlag udtalte

støtte til lovforslaget

adfærd det handlede om det var når tiggeriet foregik

i gågader og foran supermarkeder og togstationer

at der var en kæmpestor misforståelse om hvad lovforslaget reelt indeholdt i de korte dage hvor lovforslaget blev behandlet i det her ting og det siger noget om hvor vigtigt det er at vi i folketinget har nogle ordentlige høringsfrister og har ordentlig tid til at behandle et lovforslag så det ikke bliver den gang juks som det faktisk var i forbindelse med behandlingen af l to hundrede og femten

for det første fordi vi mener at lovgivningen blev vedtaget

har savnet en forklaring fra de ordførere som

lovgivningsteksten forkert på hvorfor de så alligevel valgte at støtte lovforslaget en forklaring som vi jo

være strafbart at tigge helt almindeligt tiggeri hvor man netop stikker koppen eller hånden frem for at tjene en mønt til at kunne købe en kop kaffe bør ikke være kriminelt det er klart

trusler eller på anden

opfører sig upassende i det offentlige rum over for andre mennesker det

at det ikke er meningen at udenlandske statsborgere og andre eu borgere som som kommer hertil skal leve i lejre

de skal hjælpes videre på en værdig måde så de kan komme hjem til de lande hvor de er statsborgere og det kan for eksempel gøres ved transitrum transithuse som som man ser det

så bør man i øvrigt også som jeg også sagde under behandlingen af

kunne opholde sig i danmark hvis man er vandrende arbejdstager man skal for eksempel være aktivt jobsøgende man skal kunne dokumentere det

i dag som gør at man ikke behøver vedtage de her

udgangspunkt i noget af den lovgivning der allerede er der uden at gribe til yderligere stramninger der både rammer tiggere som er udenlandske men som jo også rammer

tiggere der har dansk statsborgerskab så derfor synes

kunnet få socialdemokratiet til at ændre holdning når nu

stillingtagen byggede på et meget forkert grundlag må man sige i forbindelse med hastebehandlingen før sommerferien i to tusind og sytten

det havde jo kunnet betyde en del fordi vi vi forhåbentlig snart får et nyt flertal efter et folketingsvalg hvor man så

nogen ændringer her hvis ikke socialdemokratiet

den forklaring vi har fået fra ordføreren heroppe i dag men i

en lovændring som ville betyde at en dansk hjemløs der stikker koppen eller hånden frem for at tjene en mønt til at kunne købe en kop kaffe ville blive kriminaliseret det er den holdning man har nu og det

ordføreren set det og i så fald siden ordføreren ikke mener at man skal kriminalisere

løse med nogle nogle udrejsecentre eller udrejselejre

hvad ville ordføreren så have gjort for at

hvis det ikke var gennem den her lov såvel som loven om at

sig selv og kunne dokumentere det ved at fremvise en sum svarende til kontanthjælpssatsen det er regler man kunne tage i brug når vi snakker om at folk for

på amager fælled laver en lejr og bor der under forhutlende vilkår og det er udlændinge vi taler om

nogle lejre her i københavn jeg har set dem og jeg har også set alle tiggerne der tigger her i

videre og hjem til de lande hvor de er statsborgere på en værdig måde

det er mærkeligt eller at det kan være utrygt at man ser forhutlede og fattige mennesker

det er noget nyt men det ændrer ikke ved at det at lave en kriminalisering af fattigdom

meget uetisk måde at gå til den

jo er et meget lille parti i københavn de vælgere som

knuth mener at skulle repræsentere i den her sag er i hvert fald ikke så mange når vi taler om københavn

den her debat har båret meget præg af at man har ønsket at profilere sig på noget

man taler til nogle vælgere og nogle mennesker som i

slet ikke er dem der bor i københavn man taler til et bagland eller nogle vælgere man ønsker

at få til at stemme på venstre som som ikke bor i københavn og som ikke oplever de her problemer til hverdag for de her problemer eksisterer spørgsmålet er hvordan vi vælger at løse dem

cirka tyve procent af stemmerne i københavn

lov som vi diskuterer tilbagerulning af her blev indført med henblik på at løse et konkret problem og løsningen har givet anledning til stor debat

set godt jeg savner bare lidt i tråd med det som ordføreren fra dansk folkeparti sagde nogle svar fra lovens kritikere på hvad man bør gøre i stedet for

man selvfølgelig synes at det er noget problem og hvis det er tilfældet sådan set fair nok at man heller ikke er forpligtet til at byde ind med løsninger

vigtigt at holde sig for øje at man med loven ikke udvidede det strafbare område man skærpede straffene for noget som i forvejen var kriminelt

forskel på de to ting og det er synes jeg værd at være opmærksom på derudover er det værd at bemærke at det i l to hundrede og femten allerede ligger indarbejdet en solnedgangsklausul som vi i liberal alliance var meget glade for det betyder at loven automatisk ophæves den første juli to tusind og tyve medmindre vi her i folketinget vedtager at forlænge gyldigheden af loven det er liberal alliance og regeringens opfattelse at loven om skærpelse af straffen er med til at løse et konkret problem om nogle år skal vi

stilling til lovens virke og det er sådan set meget fint af de grunde kan vi i liberal alliance ikke støtte det foreliggende forslag

vi er jo sådan set villige til at forbyde lejre vi synes så at definitionen af lejre er blevet

men nogle af problemstillingerne er jo de samme nemlig at det rammer de forkerte

det vi har imod den her lovgivning er jo altså også at det

blevet ført nogen retssager endnu men på et eller andet tidspunkt sker det jo nok

form for fattigdom og det er vi ikke tilhængere af når det så handler om

tilrejsende tror jeg i virkeligheden meget mere på det der handler om lejrene end at sætte ind i forhold til tiggeri

begynder de måske bare at samle flasker vi har i hvert fald

en fast flaskesamler der kommer og åbner alle

og sådan tror jeg jo man vil forsøge at ernære sig på forskellig vis

jeg tror i virkeligheden mere på det spor der handler om

og jeg kan fuldt tilslutte mig opbakningen til at man fik ryddet lejrene ved trinitatis og så videre jeg tror også at det har haft en effekt

den intensiverede indsats i forhold til lejre det tror jeg måske mere på derfor var der måske heller ikke nogen grund til at haste den her lov igennem

sådan som det blev gjort kort før sommer man kunne godt være fristet til at tro at

er vi også enige i den kritik der har været af selve processen og uklarhederne om hvad der ligger

i definitionen utryghedsskabende tiggeri men vi

er i to dele for det første

og det er bekymrende fordi det indikerer en risiko for diskriminerende praksis

justitsministeren har således i et svar

justitsministeriet har på et møde med rigspolitiet den seksogtyvende oktober to tusind og sytten drøftet politiets håndtering af straffelovens betleribestemmelse herunder i forhold til de internationale forpligtelser på området på mødet deltog en politidirektør fra rigspolitiet og to afdelingschefer en kontorchef og en chefkonsulent fra justitsministeriet på mødet blev det aftalt at rigspolitiet for god ordens skyld skulle rette henvendelse til alle landets politikredse herunder københavns politi og henlede opmærksomheden på at politiets indsats på området skal tilrettelægges og udføres på en ikke

og at dette skulle kommunikeres ud til samtlige

altså således tale om adskillige højtstående embedsmænd som har været inde over den bekymring

jeg føler mig tryg ved at ministeren og ministeriet har taget den bekymring alvorligt og jeg betvivler hverken ministerens ministeriets eller politiets hensigter men det er klart at når man højt oppe i systemet har været bekymret for muligheden for diskriminerende praksis

man som udgangspunkt gerne ville ramme udenlandske tiggere og derfor er der jo ikke noget at sige til at politiet måske i starten har haft svært ved

ikke i alle tilfælde sådan som venstres ordfører har gjort opmærksom på bekymrede borgere der har henvendt sig fordi der har siddet en tigger nej vi ved fra de sager der er at det også

en opsøgende indsats i forhold til de pågældende steder og der anholdt folk den anden grund til at vi skal tilbagerulle lovændringen er at

vi mener at der er tale om sjuskearbejde fra folketingets side og jeg og jeg synes jo at vi alle sammen skal tage

inden jeg går ind i spørgsmålet om sjusk vil jeg lige nævne at lovforslaget havde titlen forslag til

om ændring af straffeloven og undertitlen var skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri som vi har beskrevet i bemærkningerne til vores beslutningsforslag

er den titel misvisende og den har givetvis været medårsag til den forvirring hos en række ordførere som har ført til sjusk det fremgår nemlig af bemærkningerne til lovforslaget om skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri

tiggeri kan efter forslaget straffes uden forudgående advarsel når det foregår et af de nævnte steder

gælder uanset om tiggeriet i det konkrete tilfælde har skabt utryghed disse ord som fremgår af lovforslagets bemærkninger står i skærende kontrast til både den undertitel som lovforslaget havde

den måde en række af de partier der vedtog lovændringen fremstillede lovforslaget på jeg tror faktisk

handlede om at man simpelt hen havde misforstået lovforslaget

når socialdemokratiets retsordfører trine bramsen under førstebehandlingen af lovforslaget stod på talerstolen og svarede min kollega carolina

og de radikales retsordfører zenia stampe når de satte spørgsmålstegn ved definitionen af utryghedsskabende

når de har en aggressiv adfærd når der er nogle der føler sig generet af det når der forekommer anmeldelser og man vurderer karakteren af hvordan betleriet er foregået og det vil jo selvfølgelig altid i sidste ende være domstolenes vurdering med en beskrivelse af forholdene

står altså meget klart at det er den utryghedsskabende og dermed ikke den passive form

utryghedsskabende ligger der jo at der er en form for aggressiv karakter og jeg kan give et eksempel fra min lokale netto for et par uger siden her var der en person der løb efter alle de handlende der kom ud og rørte ved dem og det havde en meget aggressiv karakter det er utryghedsskabende betleri men igen

øjensynligt har misforstået lovforslaget det gælder regeringspartiet venstres ordfører marcus knuth som sagde følgende under førstebehandlingen

der følger det mønster og derfor vil de heller ikke blive ramt fordi de primært sælger hus forbi og de ikke opfører sig på en måde der er utryghedsskabende

ordføreren for justitsministerens eget parti de konservatives ordfører

det er ikke folk der på en fredelig måde tigger om fem kroner også det var og er altså faktuelt forkert i forhold til selve loven under folketingets afslutningsdebat et par dage før førstebehandlingen af lovforslaget var statsministeren også ude med følgende udtalelse der med al sandsynlighed har bidraget til den skæve udlægning

nu fremsætter vi det altså i en form hvor vi har kvalificeret formålsbestemmelsen sådan at det ikke er en hvilken som helst dansk hjemløs der stikker hånden frem som altså principielt risikerer fjorten dages ubetinget fængsel

det er målrettet det man kan kalde utryghedsskabende tiggeri

at læse men jeg må alligevel erkende at jeg undrer mig for disse udlægninger fra venstre

socialdemokratiet er ikke den udlægning af lovforslaget som justitsministeren selv har givet det er altså en alvorlig sag vi har at gøre med her jeg jeg mener at folketinget har vedtaget en lov på et misforstået grundlag og at der er tale om sjusk og det er

når folketinget ikke har mulighed for at gøre sit arbejde ordentligt også fordi det var en hastelov det har været en utilstrækkelig og forhastet proces vi har overværet og samtidig

ikke gøre andet end at konkludere at lovændringen har haft en anden virkning og også var tilsigtet en anden virkning end den som en række af de partier der stemte for udtrykte som grundlag for deres opbakning til loven under lovbehandlingen på den baggrund

til at alle folketingets partier tager dette alvorligt i dag jeg mener at det er nødvendigt at vi tilbageruller lovændringen hvilket netop er det det her beslutningsforslag lægger op til og hvis folketinget så stadig væk efterfølgende ønsker at have en skærpet straf for tiggeri

lovforslag hvor vi gør arbejdet grundigt og baseret på fakta

og for at modtage informationer men som samtidig kan give anledning til overvejelser i forhold til ytringsfriheden blandt andet fordi de sociale medier er private virksomheder der som udgangspunkt selv afgør hvilke ytringer der må deles på deres sider regeringen har derfor sammen med et bredt flertal af folketingets

for nylig nedsat en ytringsfrihedskommission kommissionen skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår i danmark og skal for eksempel se på de sociale medier og deres betydning for ytringsfriheden arbejdet i kommissionen skal allerede afsluttes inden udgangen af to tusind og atten og jeg ser meget frem til at modtage resultaterne jeg er overbevist om at kommissionens vurderinger og anbefalinger vil udgøre et solidt fundament for den videre politiske debat om ytringsfrihedens udfoldelse i danmark beslutningsforslaget lægger op til at regeringen skal meddele rådet at regeringen vil arbejde for at få ophævet aftalen om et adfærdskodeks til at imødegå ulovlige hadefulde ytringer på internettet der

mellem europa kommissionen facebook twitter youtube og

kan man spørge sig selv om det er svaret på de udfordringer vi står over for når det drejer sig om ytringsfrihed på internettet og det korte svar er efter regeringens opfattelse nej

hvorfor men lad mig lige begynde med at slå fast at kodekset hverken er i strid med grundloven eller menneskerettighederne det følger allerede af at det ikke indebærer at offentlige myndigheder gør indgreb i ytringsfriheden de sociale medier er private virksomheder de afgør som udgangspunkt selv hvilke ytringer der må deles på deres platforme og hvilke aftaler de ønsker at indgå virksomhederne har valgt at indgå en aftale med europa kommissionen om et adfærdskodeks der er tale om et sæt retningslinjer som virksomhederne vil bestræbe sig

det er ikke lovgivning

til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe der er defineret under henvisning til race hudfarve religion herkomst eller national eller etnisk oprindelse det kan for eksempel være en udtalelse hvori der

opfordres til drab på jøder der er altså tale om særlig grove ytringer som i forvejen er strafbare og det er måske nok så vigtigt lige at slå fast kodekset indebærer ikke nye retlige begrænsninger i ytringsfriheden hvis vi skal komme sådanne hadforbrydelser på internettet til livs

er der brug for en bred indsats jeg synes det er positivt at de sociale medier anerkender og erkender at de også har et ansvar og de har derfor valgt at indgå en aftale med europa kommissionen om et adfærdskodeks den aftale synes jeg

det skal vi med vold og magt lave om en frivillig aftale der er indgået mellem europa kommissionen og sociale medier og en række virksomheder et helt andet spørgsmål er så om adfærdskodekset skal gøres retligt bindende og det er det som beslutningsforslagets anden halvdel handler om beslutningsforslaget lægger nemlig op til at regeringen aktivt skal modarbejde europa kommissionens eventuelle planer om at gøre adfærdskodekset retligt bindende når det gælder sådanne bindende regler på eu niveau

er regeringen ligesom forslagsstillerne

og bør vi så her i landet indføre bindende regler for hvordan ulovlig hadefuld tale skal håndteres på de sociale medier

meget vanskeligt spørgsmål lige at svare på for det kræver grundige overvejelser

jo noget af det som vi forhåbentlig bliver klogere på når ytringsfrihedskommissionen har afsluttet sit arbejde

i første omgang mener jeg derfor at frivillige ordninger er den bedste vej frem som sagt er vi grundlæggende enige med forslagsstillerne i at det er yderst vigtigt at værne om ytringsfriheden

debattere vilkårene for ytringsfriheden

om hvordan man skulle fortolke ytringsfriheden og

ville justitsministeren så ikke have været

at referere til justitsministerens udmærkede slips

det samme der er tilfældet her det er nogle andre private operatører men ellers er det fuldstændig det samme og så gør justitsministeren jo opmærksom på at det skal være strafbart men hvem er det der normalt vurderer om noget er strafbart eller ej

en domstol der vurderer om noget er strafbart eller ej

mig bekendt er det sådan at man er uskyldig indtil andet er bevist

her som er ulovligt hadefulde ytringer der er ulovligt så bør vi screene det så godt vi kan i løbet af fire og tyve timer og hurtigst muligt

også ulovligt i dag for eksempel at opfordre på de sociale medier til drab på jøder og det

det vi diskuterer her kan godt forstå

sige at vi sætter nogle klare rammer op for

ikke om meningscensur det handler om det der i forvejen er ulovligt

sidde og lave aftaler og lovgivning om

er noget man skal lave lovgivning om fra eus side det

vores position vi kan ikke støtte

man også sige at vi lever i en tid hvor

vi ved at der alene bare i danske

set også mod muslimer og andre grupperinger som kan være med til at anspore nogle til

vi også sige at de her nye platforme har

efter min mening udpræget udgiveransvar jeg mener ikke ligesom ordføreren at det vil være på kanten af grundloven hvis

man så at der i bestemte trykte medier blev ved med eksempelvis at være en konsekvent overrepræsentation

opfordrede til handlinger som

set er strafbare at man så gik til udgiveren hvad enten det var ekstra bladet eller politiken eller jyllands posten eller

prøver at være mere opmærksomme på de her ting det er jo

vi ved jo at både google og facebook og

de her store californienbaserede

er så store mastodonter at det rent faktisk også her giver god mening at det

eu der fører de drøftelser

opfordre i særdeleshed facebook twitter med videre til at have en bedre form for

af i forvejen strafbare

det er derfor at vi ikke kan støtte beslutningsforslaget

på christiansborg og jeg ville også være meget bekymret for det det må jeg sige det ville jeg i høj grad

thomsen var også inde på det der med i forvejen strafbare ytringer altså det gør jo igen at man ikke længere er uskyldig indtil andet er bevist man får jo en straffesag man får bare fjernet sin

thomsens kollega fru trine bramsen der har udtalt udtalt sig om det her i

vi er åbne over for at se på om vi kan stramme lovgivningen i danmark men vi er nok nødt til at gøre det i samarbejde med eu lovene

citat slut betyder det at socialdemokratiet er for

en tysk regel om at man får bøder på op til halvtreds million

åbenlyst

facebook men også på andre af de her platforme

hadefulde ytringer som i forvejen

lang række andre ting vi så jo i går at

har en dialog med den platform

og en lidt bedre måde at være sammen på og diskutere på

er ufaglærte arbejdere i indien og

som jesper lund fra it politisk forening udtalte i

kan det virkelig have sin rigtighed at det er ufaglærte arbejdere i indien og marokko der med hjælp fra google

med hinanden på på de sociale medier hvordan

man kan forhindre at de sociale medier bliver misbrugt som vi jo har

grupperinger eller enkeltpersoner

vigtigt at have en en dialog om og jeg er fuldstændig med på at det er et kæmpe dilemma

deres store centre i indien eller marokko eller helt tredje lande hvor de har nogle folk siddende som ikke nødvendigvis

de store platformsudbydere og den danske regering bør

fundet en bombe hvorefter alle så i panik løb ud af bygningen

er også flere der har forsøgt at være sjove i lufthavnens sikkerhedskontrol og det er de heller ikke sluppet godt fra bagvaskelse børneporno og billigelse af terrorisme er ligeledes ulovligt vi har og i øvrigt jo sammen med forslagsstillerne fra dansk folkeparti for ikke så længe siden stoppet udenlandske hadprædikanter i at komme ind i danmark og sprede deres had

kunne man ikke bare sprede ulovlige ytringer det krævede et massemedie en megafon

ikke forbi debatredaktøren og afsenderen skulle jo så i øvrigt først skrive et brev finde en konvolut og investere i et frimærke hadporno var ligeledes et fuldstændig ukendt fænomen vi havde ikke alle sammen et

kamera i vores telefon og man rendte altså heller ikke sådan rundt og tog nøgenbilleder af hinanden

de skulle jo altså også først fremkaldes hos en fotohandler og hvis nogen alligevel fik det gjort

så skulle man altså få det fremkaldt i flere eksemplarer og sende det til sine venner

teknologien har gjort mange ting meget nemmere og teknologien har desværre også gjort det nemmere at krænke andre ulovligt med ord eller billeder jeg faldt selv over følgende indlæg på facebook som jeg nu vil læse op og jeg vil godt advare imod sprogbrugen

grænser og så lad os skyde de hunde en for en jeg tager gerne den første de er og bliver som

aber og dyr de har overhovedet ikke menneskelige tanker og følelser sådan bliver der skrevet alle kan læse det også vores børn jeg er tilhænger af ytringsfrihed og modstander af censur

de sociale medier er der imidlertid blevet mulighed for at alle og enhver kan skrive hvad som helst om hvem som helst på facebook kan alt lade sig gøre man kan

skam var opmærksom på problemet hvilket jo egentlig giver god mening for

man bliver i dårligt humør hver gang man klikker sig ind på facebook fordi det er fyldt med had vrede og racisme ja så gider man jo ikke komme der mere og derfor indførte facebook faktisk en mulighed for at anmelde hadefuld retorik også før eus aftale jeg prøvede at anmelde den kommentar som jeg lige har læst op og svaret fra facebook var venligt men også komplet intetsigende de skrev tak fordi du

dig tid til at anmelde noget som du mener overtræder vores fællesskabsregler vi har gennemgået den kommentar du anmeldte for at vise hadefuld retorik og vi har vurderet at den ikke overtræder vores fællesskabsregler altså hvis ikke det er hadefuld retorik at kalde indvandrere for aber og dyr uden menneskelige tanker og følelser hvad er så hvis ikke det er hadefuldt at ville skyde de hunde en for en

fjerner ifølge eget udsagn hadefulde udtalelser som angriber folk direkte på baggrund af blandt andet race etnisk tilhørsforhold national oprindelse og religiøst tilhørsforhold

helt egne erfaringer underbygger altså at der har været behov for at

facebook men altså også youtube twitter og google

til at stramme op for de gjorde det altså ikke af sig selv derfor mener jeg også at det adfærdskodeks som europa kommissionen indgik

retningslinjer for hvordan udbredelsen af ulovlig hadefuld tale på internettet skal bekæmpes i europa

er en rigtig god idé for lille danmark taler altså ikke med lige så stor stemme over for disse gigantvirksomheder som

spørge om de kender margrethe vestager det gør de og det er

på grund af hendes virke her i huset

forpligter it virksomhederne sig til at håndtere ulovlig hadefuld tale på internettet blandt andet

skal de uddanne deres medarbejdere og gennemgå anmeldelser om ulovlig hadefuld tale inden fire og tyve timer og om nødvendigt fjerne eller blokere adgangen til indholdet det er vigtigt at hæfte sig ved at

direkte til ytringsfriheden ytringsfriheden vejer tungt og derfor skal der finde en nøgtern og afbalanceret vurdering sted under hensyn til ytringsfriheden man citerer den europæiske menneskerettighedsdomstol

være tilladt med budskaber der krænker støder eller forstyrrer staten eller en del af befolkningen der sondres altså med andre ord klart mellem ytringer der bare krænker og støder og så ytringer der decideret er ulovlige hadefulde ytringer som indeholder en reel og alvorlig tilskyndelse til

eller had men jeg er da enig i at det er en svær balance

bundet der er forskel på handlinger og holdninger men når hadefulde holdninger ytres kan det altså i særlig grove tilfælde opleves lige så krænkende som et fysisk overgreb og vi anerkender jo efterhånden også alle sammen et fænomen som psykisk vold tingene fungerer ikke perfekt endnu

facebook og andre er på vej og vi skal jo altså også huske

der er tale om en efterfølgende redigering af noget som nogen har lagt op på en privat

og det har ikke noget med censur at gøre så tak til forslagsstillerne for debatten men nej tak til beslutningsforslaget vi har brug for frihed

og med fare for at lyde som en gammel hippie

snarere har for noget mere kærlighed og det gælder nok

mange af dem der kommer med de her hadske ytringer på nettet

himmelvid forskel mellem de to

og det siger vel noget om at en privat virksomhed måske netop ikke er den rigtige til at være ledvogter i forhold til hvad der kan siges og hvad der ikke kan siges

var liberal men jeg synes faktisk at det indlæg vi hører fra herre jan e jørgensen i dag er det mindst liberale jeg har hørt indtil nu det virker som om herre jan e jørgensen egentlig er rimelig tryg ved at overlade det til facebook og twitter og så videre at finde ud af hvad der er strafbare og ikkestrafbare ytringer

sidst jeg kiggede i folketingets håndbog var herre jan e jørgensen jurist det troede

skal betale en bøde den værste straf

det ved jeg godt nogen kan opleve som voldsomt men det kan måske også være meget rart med fire og tyve timers nedkølingspause for for mange det skal vi

vil fjerne nogle af de her slemme ytringer og

ikke hvorfor facebook fjernede jeg forstår heller ikke hvorfor facebook er så hysterisk omkring

peter ø knudsen fik eksempelvis censureret billeder fra sin fra sin bog

om hippiebevægelsen fordi man så nogle nøgne hippier på vej ud i vandet

men omvendt må vi jo også anerkende at en privat virksomhed ligesom en avis jo selv bestemmer hvad der må stå

er lovligt eller ej på de digitale platforme har vi alle sammen en mulighed for at være vores egen redaktør vi kan direkte lægge noget op

og her er det altså at man så efterfølgende kan gå ind og fjerne

at sammenligningen holder og så synes jeg i øvrigt også

det vi gør i danmark og måske i mindre grad med det de gør i tyskland som i øvrigt har en helt særlig historie

forslagsstillerne gør opmærksom på at

i bemærkningerne at der er store juridiske og retskulturelle forskelle mellem de enkelte eu lande hvilket er et faktum og at det derfor

fællesnævneren i forhold til en hadefuld ytring fordi der jo netop er forskellige retskulturelle og juridiske forskelle mellem de mange eu lande det man kan sige er jo at selv hvis der sker en ophævelse

problemet nok i et stort omfang

vil vil facebook og mange af de her

hvad de opfatter som som god debatskik der har vi jo set mange problemer i forhold til håndteringen af

der kan nævnes mange eksempler jeg har også fået henvendelser fra

dem der hedder boykot israel som har fået lukket deres side flere gange uden at de har skrevet noget på deres hjemmeside som

politisk indhold så vi har

det at at sociale sociale medier som facebook og twitter bliver stadig mere vigtigt i forhold til

udfører en form for privatiseret internetcensur som går ud

problematisk er jo netop den lovgivning som vi ser i tyskland

i disse dage altså lov om håndhævelse på netværk som lige er trådt i kraft

medier som facebook twitter google youtube snapchat og

kan få en bøde på mellem fem euro og halvtreds million euro altså mellem syv og tredive kroner og tre hundrede og to og halvfjerds

et indgreb i pressefriheden vi har set

er blevet censureret af twitter

tale og derfor har lavet censur det tyske journalistforbund er

virkelig kritiske over for det her og enhedslisten er

skriver også nogle ting som

nogle af formuleringerne er måske lidt skingre og vi havde formuleret dem på en anden måde men der er ting

som som man bør skrive sig bag øret det er et problem

at private aktører såsom facebook twitter

skal afgøre hvorvidt bestemt indhold på internettet overskrider de uklare og ofte modstridende grænser for ytringsfriheden der gælder på eu niveau det indebærer en risiko for at også indhold der efter nationale regler er lovligt vil blive fjernet ligesom firmaernes praksis vil være usammenhængende og uigennemskuelig eftersom en meget væsentlig del af den offentlige debat i dag foregår på de sociale medier og på tværs af grænser medfører adfærdskodekset en vidtgående begrænsning af ytringsfriheden uden de demokratiske retssikkerhedsgarantier der følger med når begrænsninger af denne frihedsrettighed vedtages af nationale parlamenter fra enhedslistens side er vores principielle holdning i det her spørgsmål at

platforme hvor man kan diskutere hvor der kan være blogs kan have deres egne debatregler

injuriereglerne vi har racismeparagraffen hvor man klart kan gå ind og vurdere og retsforfølge hvis folk overtræder lovgivningen

modstandere af og mistroiske over for lovgivning som skal

nogle nye lag af privatiserede censurmagere ind mellem borgerne og den demokratiske

aktivt også over for personer der har ytret sig på sociale medier så med de kommentarer in mente

og at vi forventer at komme til at stemme for forslaget såfremt det måtte komme til anden behandling og

facebook twitter youtube og

den anden side er en frivillig ikkeretligt bindende aftale i bemærkningerne til beslutningsforslaget antyder forslagsstillerne at aftalen blev indgået under trusler om lovindgreb og selv om jeg er noget tilbøjelig til at give dansk folkeparti ret i den vurdering ændrer det ikke ved at det er en frivillig aftale indgået af private virksomheder og

kommissionen det må private virksomheder selvfølgelig gerne og derfor mener jeg heller ikke at den danske regering skal kaste sig ud i at forsøge at få aftalen opløst for så vidt angår beslutningsforslagets anden del om at regeringen aktivt bør modarbejde europa kommissionens eventuelle planer om at gøre et adfærdskodeks retligt bindende eller på anden måde vedtage retligt bindende regler der begrænser unionsborgernes ytringsfrihed eller på anden måde udøver censur på sociale medieplatforme

til gengæld helt enig med forslagsstillerne man bør i eu naturligvis ikke indføre lovgivning der på nogen måde begrænser ytringsfriheden

jeg hæftede mig i øvrigt ved et for dansk folkeparti udsædvanligt ordvalg i formuleringen af beslutningsforslaget unionsborger det synes jeg

hvis ytringsfrihed dansk folkeparti går op i at beskytte samlet set kan liberal alliance ikke støtte beslutningsforslaget selv om vi er meget enige i forslagets ånd og

har sådan lidt en fornemmelse af at fru christina egelund egentlig er ret tændt på det her forslag

den liberale europaparlamentsgruppe

en dame der hedder marietje schaake

hvis tyrkiet eller rusland havde lavet en aftale med facebook om at fjerne ekstremistiske og hadefulde ytringer ville debatten formentlig have været en anden eu kommissionens handlinger bliver fulgt tæt af omverdenen som kommer til at ville have lignende aftaler

udstrækning være så universelle som muligt det er en af styrkeprøverne på om man faktisk mener ytringsfrihed alvorligt

spørgerens indledende kommentar

medier egentlig hvem har ansvaret for hvad der foregår

i de normale medier et udgiveransvar og

det er derfor jeg synes det har været fornuftigt at

fælles i eu er gået ind og har kigget på det her og set på hvordan man kan prøve at løse det og det

at vi ikke ser de her hadytringer i dag har man også nedsat arbejdsgrupper

det er meget store virksomheder vi ser på det er

store virksomheder som bliver svære at stå imod alene som et lille land

vi gøre i fællesskab og der skal vi turde afprøve forskellige måder

vi mener ikke det er ufornuftigt og derfor er vi nået frem til at vi ikke støtter et ellers vigtigt beslutningsforslag

citat det er ikke acceptabelt at amerikanske selskaber som twitter skal have indflydelse på ytringsfrihed eller pressefrihed i tyskland citat slut se det synes jeg jo er helt rigtigt sagt selv om jeg

ikke skal blande mig i tyske forhold men jeg ville have den samme holdning hvis det var

herre rasmus nordqvist sådan grundlæggende er enig i det synspunkt

der er ikke noget redaktionelt ansvar det er jo det vi diskuterer i

det vi diskuterer i ophavsrettighedsdirektivet

for det der bliver lavet hvem har ansvaret for at

og der bliver vi jo nødt til at undersøge og derfor vil jeg da ikke sige til regeringen at de skal modarbejde at vi i fællesskab i eu prøver at finde ud af hvordan man kan skrue nogle gode regler

nok nogle der synes at de der

diskussion hvordan man forholder sig til et medie som egentlig ikke rigtig har nogen redaktion og som har utrolig stor

indflydelse på på vores debat og i det hele taget på vores samfund

om ét område nemlig had

handler det jo sådan set bare om at facebook siger vi er optaget af den her problemstilling had

vi vil egentlig gerne lægge os op ad de nationale lovgivninger

men hvor man lige lægger snittet er også en svær afvejning for os vi forsøger så at lægge det der hvor lovgivningen

er forunderligt at det her forslag kommer fra dansk folkeparti et parti som går at det skal være national lovgivning der gælder når vi så har en international gigantisk virksomhed med

hvis nu jyllands posten eller politiken eller information

trykte læserbreve der opfordrede til drab

handler om racismelovgivningen

man er uenig i og derfor bryder man sig ikke om at

fordi det er eu der har taget initiativ

eu gjort det jo fordi det er en af de her multinationale virksomheder

så store så magtfulde at et lille land som danmark har meget svært ved at indlede en dialog alene

en eller anden måde kan lave noget lignende med danske medier hvis det skulle være nødvendigt

på en masse bannere har set det her radikale budskab om at vi lytter og nogle af dem man lyttede til

og det er selvfølgelig direktøren i tænketanken justitia jacob

som da det her forslag kom frem sagde og jeg citerer det her er en meget farlig vej for eu at gå ned ad

altså facebook kan bare fjerne ytringer som ellers ville være fuldt lovlige i danmark

som faktisk mener at det her er et skridt ned ad en glidebane mod en reduktion af

jeg det ved ikke hvornår man ellers skulle kritisere folk for at sige at de har til hensigt at holde sig inden for for lovgivningen altså man kan sige at danske aviser så vidt jeg ved

også en interesse i at holde sig inden for lovgivningen

ellers kan man blive stillet til ansvar

sociale medier og det er jo en del af problemstillingen de har utrolig stor magt men vi har ikke rigtig kunnet finde ud af hvordan

det er vi bedre klædt på

til vores nationale medier vi må bare konstatere at det er de store internationale medier

der ikke er nogen rimelighed i at der

opfordringer til drab på jøder eller opfordringer til at slutte sig til islamisk stat på sociale medier som twitter facebook youtube med mere

er det her adfærdskodeks som dansk folkeparti vil droppe jo bare at man skal gennemse om der foregår ulovligheder man skal afsætte nogle ressourcer

skal ske relativt hurtigt

positivt det er klart at der har været nogle eksempler også på facebook hvor debattører har fået slettet kommentarer eller

har fået karantæne ud fra nogle ytringer som vi ikke synes man burde blive karantæneramt for

skal tillade det er nok svært nok svært for os at diktere at

medium facebook og andre sociale medier må som udgangspunkt selv om hvilke ytringer som er tilladt på deres sociale medier så længe det ikke er ulovlige ytringer vi kan ikke tillade at der sker opfordringer til vold mord rekruttering til terrororganisationer og andre ting som er klart ulovlige efter dansk europæisk

almindelig vestlig lovgivning men alt i alt synes vi altså det er ganske udmærket med det her adfærdskodeks og at der bliver reageret noget hurtigere

for at ulovlige ytringer ikke kan florere uhæmmet på sociale

men det er altid rart at få nuancerne med

har en forhistorie med nemlig

siger det ikke noget om at facebook ikke er i stand til at håndtere den her opgave de har fået stillet af eu kommissionen når man med henvisning til det fjerner

slettet eller have fået karantæne

sige at facebook har ret mange kommentarer de skal

det er selvfølgelig en udfordring for dem men når der her er tale om at de har erkendt at det var en fejl

grundlag for at drage alt for mange konklusioner

racisme og fremmedhad er direkte krænkelser af principperne om frihed demokrati respekt for menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet intet mindre dels i konklusionerne fra det første årlige kollokvium om fundamentale rettigheder som blev afholdt i bruxelles den første og anden oktober to tusind og femten her mødtes

tre hundrede repræsentanter under ledelse af eus kommissær for retlige og indre anliggender věra jourová en af konklusionerne fra mødet var at stigningen i hadefulde ytringer på nettet skulle bekæmpes gennem samarbejde med it virksomheder og medier ved at fjerne hadefulde ytringer og fremme såkaldte

modfortællinger der stammer fra civilsamfundet som det hed begrundelsen for det var blandt andet ifølge aftalen

citerer jeg igen at tilstedeværelsen af hadefulde ytringer på nettet har en negativ indvirkning på dem der taler på vegne af frihed tolerance og ikkediskrimination citat slut jeg ved ikke om det er fru zenia stampe der dér henvises til

altså ud på en farefuld sejlads en sejlads der truer med at fratage europæerne den ytringsfrihed som jo er selve fundamentet for vores demokratiske stater ytringsfriheden gælder nemlig for alle høj som lav og da ganske særligt for de borgere hvis ytringer kan opfattes som kontroversielle eller opildnende i dansk folkeparti vil vi ikke acceptere at eu aktivt bekæmper borgernes ytringsfrihed ved at indgå aftaler med for eksempel facebook og twitter om at de på eus vegne skal begrænse ytringsfriheden på deres platforme når eu gør det

og i danmark er censur som bekendt forbudt ifølge grundlovens § syv og halvfjerds ved den første årlige evaluering af aftalen fastslog kommissær jourová at aftalen ikke havde været tilstrækkelig til at inddæmme hadefuld tale

kommissionen ville foreslå lovgivning der retligt forpligtede virksomhederne til at begrænse ytringsfriheden for deres brugere i juni to tusind og sytten vedtog tyskland lovgivning der medfører at sociale medier kan få bøder på op til halvtreds million

hadefuld tale inden for fire og tyve timer den tyske justitsminister heiko maas sagde i den forbindelse

citat at erfaringen har vist at operatørerne af de store platforme uden politisk pres

deres forpligtelser hvorfor lovgivning er nødvendig citat slut altså samme konklusion som eus kommissær der er altså en reel mulighed for at eu vil følge det tyske eksempel og lovgive på området men hvad er det så vi taler om hvad er hadefuld tale det er ikke noget nyt at facebook fjerner kontroversielt indhold og idømmer brugerne karantæne for at deltage i den offentlige debat i to tusind og tretten fik fru pia kjærsgaard for eksempel på facebook karantæne i fire og tyve timer

efter at have kaldt daværende statsminister

citerer dum og naiv og senest her i december blev suzanne bjerrehuus udsat for censur af facebook efter i et opslag havde gjort opmærksom på at der bliver skudt fire fem gange oftere i sverige end i tyskland og norge og at der i to tusind og sytten i sverige i gennemsnit var en skudepisode om dagen herefter fik suzanne bjerrehuus besked om fra facebook at der var tale om en

citerer hadefuld udtalelse som angriber folk direkte på baggrund af race etnisk tilhørsforhold og national oprindelse citat slut dette siger jo en del om facebooks tolkning af hvor vide rammer der er for ytringsfriheden og at de er noget anderledes end dem der følger af den danske straffelov

at facebook er bekymret ved udsigten til europæisk lovgivning på området og således strammer skruen ganske alvorligt i forhold til hvornår man griber ind over for hadefulde ytringer og hvem er det så egentlig der hos facebook sidder og foretager en afgørelse af om en ytring er lovlig eller ej ja det er åbenbart ufaglært arbejdskraft i marokko og indien

det er altså ikke kun i danmark at politikere og meningsdannere censureres i tyskland blev et forbundsdagsmedlem fra

udelukket fra twitter efter at have beklaget sig over at politiet i köln ved årsskiftet

tusind og sytten sendte et tweet ud på arabisk en repræsentant for det jødiske mindretal mike delberg blev blokeret efter at

en video hvor en jødisk mand bliver bliver overfuset med antisemitiske skældsord det gjorde han jo nok selvsagt ikke med det formål at udbrede antisemitisme men dertil skal så i øvrigt lægges talrige eksempler hvor helt almindelige mennesker har fået knægtet deres ytringsfrihed hvilket jo i sagens natur ikke påkalder sig påkalder sig samme opmærksomhed som når det går ud over kendte personer se eksemplerne her viser at det er farligt når eu tilskynder sociale medier til at være ledvogtere for ytringsfriheden vi har ikke brug for en ledvogter der censurerer vi har brug for størst mulig ytringsfrihed og at ulovlige ytringer der indeholder for eksempel trusler

dansk presse hvis man her i salen skønnede det nødvendigt det

burde efter min mening være en sag for presselogen at beskæftige sig med men nu er det jo ikke sikkert at presselogen følger med i hvad der foregår klokken atten nul

i folketinget men nogle kunne måske finde på at orientere dem om det om de så ville synes at det var interessant eller ej ved man ikke hvis man skal sige noget som ingen hører så skal det jo som regel siges her i denne sal anderledes er det jo åbenbart med

facebook og twitter men jeg siger tak

som de gjorde længe før der har eu også været på banen og sagt nu synes vi sådan set

facebook er langsomt ved at finde sine ben facebook er langt om længe ved at erkende at man altså ikke bare er en teknologiplatform

en medievirksomhed og har dermed også en form for ansvar for hvad der

mener herre kenneth kristensen berth ikke at en privat virksomhed et

aktivt skal gå ind og sige til en privat virksomhed

skal overholde nogle specielle regler altså at

at virksomheden selv gør det er jo fint nok men men

en offentlig myndighed går ind og laver sådan en form for privatiseret censur i tyskland

overbygget med de her synes jeg astronomisk høje

det vi taler om er den her decideret

som vi jo i fællesskab har været enige om at bekæmpe når vi eksempelvis taler om den her islamistiske

som kommer ind i landet anerkender

folkeparti ikke at de sociale medier er

medvirker til radikalisering og at vi herunder eu skal gøre hvad vi kan for at modvirke

de her meget slemme tilfælde af

noget det siger sig selv trusler om vold skal være ulovlige

redigerer deres debatsider og jeg vil på det skarpeste anbefale folketinget uanset de meldinger der så er kommet i løbet af dagen at undlade at gøre det uanset om eventuelle medlemmer på et tidspunkt måtte føle trang til at gøre det fordi det altså ikke

siger at den type tale vil vi ikke

sådan et billede på facebook ville blive censureret det kunne ikke komme til at forekomme så jeg forstår godt at fru zenia stampe synes at det her er ligegyldigt men jeg mener bare at fru zenia stampe skulle se det større billede og se problemet i at vores ytringsfrihed bliver indskrænket med hjælp fra det organ som fru zenia stampe elsker mere end alt andet på denne jordklode

offentlig virksomhed varetager traditionelt set en bestemt del af den statslige forvaltning og har har selvstændige indtægter og formue staten tilser

at der er en selvstændig bestyrelse og en direktion der udøver den strategiske og daglige ledelse af virksomheden og ansætter medarbejdere ejerministeriet sikrer at bestyrelsessammensætningen der er passende i forhold til den selvstændige

virksomheds forretning og situation overordnet følger og tager

stilling til udviklingen i virksomheden i vækstfondens tilfælde mener vi at det

rigtig god mening at omdanne den til en selvstændig offentlig virksomhed de specialiserede kompetencer som behov for i vækstfonden

har sit udgangspunkt i nordsøaftalen som socialdemokratiet indgik med regeringen dansk folkeparti radikale venstre og sf sidste år baggrunden for nordsøaftalen

og er jo at tyrafeltet er nødlidende det er skidt nyt fordi tyrafeltet

for op til halvfems procent af den danske gasproduktion og ved at renovere feltet forventes det at vi muliggør en stor ekstra indvinding af gas

op om nordsøaftalen for at få renoveringsprojektet til at løbe rundt

besluttede vi med nordsøaftalen en lempelse af kulbrintebeskatningen for alle selskaber i nordsøen i perioden to tusind og sytten til

fem og tyve og den lempelse skal hentes ind andetsteds og dette lovforslag har så som formål at etablere hjemmel til at staten kan hjemtage udbytter fra vækstfonden jævnfør

men vi har med nordsøaftalen ikke givet regeringen lov

stække vækstfondens vinger vækstfonden har gjort det rigtig godt for dansk erhvervsliv vækstfonden har blandt andet sikret at danmark teknologisk og innovativt fortsat er godt med på vognen for eksempel kan robotklyngen i odense for en stor dels vedkommende tilskrives vækstfonden det var nemlig vækstfonden der investerede i robotklyngens fyrtårn universal robots da andre

så har jeg slet ikke nævnt at vækstfondens aktiviteter jo har stor betydning for de dele af danmark der ikke har kunnet følge med den vækst

vækstfonden spiller nemlig en væsentlig og tålmodig rolle i forhold til at finansiere vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder særlig der hvor private investorer tøver derfor bekymrer det os at man i lovforslaget har lagt begrænsninger ind i de lånemuligheder der var tiltænkt at kompensere vækstfonden for det likviditetsdræn som udbyttebetalingen vil føre med sig vi ønsker ikke at loven medfører at vækstfondens aktivitetsniveau begrænses i aftalen der ligger til grund for lovforslaget er det aftalt at vækstfonden skal kompenseres for det likviditetsdræn som udbyttepolitikken efterlader

støtter ikke at vækstfondens vinger skal stækkes hvorfor udbyttebetaling ikke må blive begrænsende for vækstfondens aktivitet vi ønsker at det skal være tydeligere i lovforslaget at vækstfonden kan lånefinansiere sin fremadrettede aktivitet inden for en samlet ramme på maksimalt en milliard kr

som betalingen af udbytte medfører helt konkret er det formuleringen om

i øvrigt også sige at de mange bekymrede høringssvar om samme paragraffer gør stort indtryk på mig dansk erhverv fsr ida og mange andre er bekymrede og i høringsnotatet giver ministeren desværre ikke fyldestgørende svar på de spørgsmål som høringsparterne

rejser derfor synes jeg at ministeren under udvalgsbehandlingen skal råde bod på det og give nogle

med det her lovforslag lægger ministeren så op til at vi skal sikre at der bliver hånd i hanke

set i forhold til at det er en del af finansieringen af

er jo med i forliget vi er selvfølgelig også helt klart med på at det

nogle af de høringssvar høringssvar vi har fået i forbindelse med det her lovforslag

gælder blandt andet set i forhold til det her med

hvis man kigger i § sytten i loven så står der

finansministeren skal bemyndiges til fremover at kunne tillade vækstfonden at optage et statsligt genudlån

hos danmarks nationalbank på op til en milliard kr i forbindelse med hvis der opstår en likviditetskrise i

helt med på at hvis der opstår kriser

eller er det aftalepartierne

skal vurdere det hvad lægger

den nuværende erhvervsminister i et såkaldt frosset venturemarked og hvad lægger en

et fastfrosset venturemarked hvad lægger man i en definition af

gå inden det hedder lavkonjunktur hvornår hedder det højkonjunktur

glade for den del af det hvor der står at

jeg mener heller ikke at det er en del af den aftale som

hvis det er en del af en implementeringsproces

med til at diskutere det med ministeren men vi mener ikke at

sagt ja til at der skal være sådan en

socialdemokraternes ordfører var inde på det

§ sekstende det vil jeg ikke gå nærmere ind

vi får det afklaret i forbindelse med

lovhjemmel for en udbyttebetaling mellem vækstfonden og staten således at afkastet fra vækstfonden medvirker til finansieringen af

vækstfonden også en ny hovedlov vækstfonden har grundlæggende til formål at sikre forskellige finansieringskilder til særlig små og mellemstore virksomheder som ikke kan skaffe kapital på det private marked det kan skyldes at

er større risiko forbundet med investeringen eller at virksomhedens ideer ikke er så fremskredne at

traditionelle lånemuligheder kan finde anvendelse

vækstfonden er grundlæggende med til at sikre finansiering som ikke kan tilvejebringes på markedsvilkår umiddelbart men vækstfonden er som bekendt

ikke bare velmenende lån

og da staten har indskudt kapitalen i vækstfonden ja så er det grundlæggende også en god idé at staten kan få et udbytte af investeringen det er vigtigt at understrege

vil det fortsat være muligt for vækstfonden at fastholde det nuværende niveau for investeringer i virksomheder stille garantier med videre det understreges blandt andet af at der maksimalt kan udbetales udbytte på halvtreds procent af det årlige overskud forslaget indebærer at vækstfonden omdannes til en

sikre klare rammer for vækstfondens virksomhed og statens ejerskab af fonden det vil også skabe det mest hensigtsmæssige juridiske grundlag for at vækstfonden kan bidrage til finansieringen af nordsøaftalen gennem udbyttebetalingsordningen med lovforslaget lægges der også op til en generel ensretning og sanering i vækstfondens lovgrundlag samt en mere entydig organisering af erhvervsministeriets selskaber

det gør alt andet lige de juridiske rammer for vækstfondens virke mere effektivt forslaget gør det også muligt for vækstfonden at gøre brug af den statslige genudlåningsordning inden for en ramme på en milliard kroner i tilfælde af lavkonjunktur med videre adgangen til genudlåningsordningen supplerer de eksisterende muligheder vækstfonden har for at lånefinansiere sine aktiviteter endelig sikrer lovforslaget den før omtalte udbyttebetaling

investering og udvikling i nordsøen er til stor gavn for vækst og arbejdspladser i olie og gasindustrien og vedblivende investering i infrastruktur giver forretningen i nordsøen en fremtid

indtægter til statskassen

spiller en aktiv rolle i at sikre kapital og investeringer til virksomheder som ikke kan opnå kapital

men generelt set i forhold til det her lovforslag

er der tale om et forslag som vi er imod fordi forslaget handler om at sikre finansieringen af den

til ap møller mærsk som ligger i forlængelse af nordsøaftalen fra marts to tusind og sytten hvor der blev givet en skatterabat i omegnen af fem milliard kroner over en årrække fra to tusind og sytten til to tusind og fem og tyve

virksomheder og de bliver så flyttet over til store etablerede udenlandske virksomheder som opererer inden for et klimafjendsk erhverv

om få årtier formentlig kun kun kender fra historiebøgerne vækstfonden er interessant den blev etableret i nitten en og halvfems den investerer i giver lån garantier eller kautioner til primært små og mellemstore virksomheder som ikke kan finde finansiering på

eller via fonde og typisk i samarbejde med offentlige og private

vækstfonden fordi det er fornuftigt at staten kan gå aktivt ind og investere i virksomheder som ikke kan opnå kapital på normal vis og det vil selvfølgelig

i særdeleshed være en fordel hvis der igen skulle ske en nedfrysning af kapitalmarkedet og der skulle opstå en ny kreditklemme som den der opstod i forlængelse af finanskrisen vi så dog gerne hvis vi kunne lave ændringer af vækstfonden at vækstfonden i højere grad anlagde sociale og miljømæssige hensyn i sin investeringspolitik fonden har siden en lovændring

i to tusind og et neddroslet lån og tilskud til virksomheder og er i stedet i stigende grad begyndt at investere i virksomhederne

del i virksomhedernes overskud og det er så baggrunden for at fonden i dag har et overskud som kan udbetales som udbytte

bliver udbetalt til til ap møller mærsk

på baggrund af en skatteaftale som i forvejen er alt for gunstig

på et grundlag om at prisen

en tønde olie ville være to og tyve dollars stigende til seks og tredive dollars

vi har siden set olieprisen stige gevaldigt

den stigende oliepris har betydet et milliardoverskud

efter skat hvert eneste år siden indgåelsen af aftalen i to tusind og tre

den baggrund er det også forkasteligt at se hvordan den her ekstra skatterabat i marts to tusind og sytten i forbindelse med renoveringen af tyrafeltet betød

at ap møller mærsk fik en yderligere skatterabat en skatterabat som så blev

brugt til at bøffe prisen op på ap møller mærsk som nu

solgt til det franske olieselskab total

at vækstfonden på den her måde bliver brugt til at give den her skatterabat er ganske uanstændigt

også andre aspekter i det her lovforslag som går ud over nordsøaftalen blandt andet at

eksempel indtægter og omkostninger ikke vil fremgå af finansloven det er vi imod ligesom vi

det foreslås at offentligheden lov om folketingets ombudsmand

arkivloven ikke længere skal være gældende for vækstfondens generelle arbejde mens kun personalesager og organisatoriske

skal stadig være omfattet af disse love i dag er vækstfondens konkrete aktiviteter i praksis ofte undtaget for aktindsigt men det sker efter en konkret vurdering men nu skal området helt generelt undtages for aktindsigt det er enhedslisten imod og jeg vil også mene at der burde være et folketingsflertal imod at lave en yderligere stramning af offentlighedsloven blandt

set fra alle andre end olieselskabernes side er det her et erhvervsfjendtligt forslag

vækstvirksomheder og det er et

det triste er jo at noget af det som vækstfonden faktisk har haft succes med at investere i er vores grønne teknologier vores grønne virksomheder

bliver der altså færre penge til nu så vi diskuterer altså her et forslag som vil tage penge fra vækstvirksomheder og iværksættere og overføre dem til hovedrige olieselskaber det er det vi diskuterer det er erhvervsfjendtligt det er klimafjendtligt og det er kronen på værket på at en tåbelig aftale om nordsøolien er indgået som danskerne desværre kommer til at lide under mange år endnu som det måske fremgår af ordførertalen kan enhedslisten ikke støtte

ene og det andet altså fjendtligt fjendtligt fjendtligt fjendtligt jeg hørte ikke ordføreren sige at de skabte arbejdspladser jeg

skabt lærlinge og praktikpladser jeg hørte ikke ordføreren sige at de

kritisere nogen der bidrager og finansierer den danske velfærd

som producerer sort energi eller hiver sort energi op af undergrunden det synes jeg er en forkert prioritering jeg kan i

slet ikke forstå at man lader nogle dele af erhvervslivet som ikke er multinationale selskaber og som hiver sort energi

op af undergrunden betale en skatterabat til disse energiselskaber når pengene i stedet for kunne have været brugt til udvikling af nye virksomheder det er da erhvervsfjendtligt

vi kan se på tal som vi har fået fordi vi har stillet mange spørgsmål at dansk undergrunds consortium som ap møller mærsk as er en del af efter skat får udbetalt ti milliard kroner mere om året end der oprindelig var lagt op til i nordsøaftalen fra to tusind og tre så har vi at gøre med en meget gunstig skatteaftale og så er det da et problem at man tager penge

været brugt på iværksættervirksomheder og til at give en yderligere skatterabat til de virksomheder det er forkasteligt det er også skørt

ikke er en idé som har groet i vores have det er vores opfattelse at skatteborgernes penge ikke skal investeres i private

med borgernes penge og det synes vi ikke man bør

bør man tænke i kapitalbeskatning således at flere investerer i danske virksomheder det gælder både andre virksomheder og borgere og borgere det mener vi sådan set er

nu har vi jo en vækstfond

sørge for at der er en god

med det her lovforslag

omdannes vækstfonden til en selvstændig offentlig virksomhed det

kan begynde at betale udbytte til staten som altså kan bidrage til at finansiere

til maksimalt en milliard kroner via den statslige genudlåningsordning det kommer oven i de cirka seks milliard som vækstfonden kan låne

markedet med statsgaranti at vækstfonden kan låne med statsgaranti burde jo få borgerlige politikere til at overveje hele konstruktionen

via en skatterabat den har vi talt meget om og vi har også sagt at vi ville være meget pragmatiske i forhold til de beslutninger der allerede er foretaget truffet her i salen dem må vi jo tage med og arbejde videre med konstruktivt så

på trods af at man så vil føre investeringerne over i nordsøaftalen

vi jo kigge pragmatisk på det og måske

en beslutning om at støtte lovforslaget alligevel

ligger i lovforslaget er vi på nuværende tidspunkt heller ikke positive over for

kanalisering og det ønske om at der skal være et afkastkrav hos vækstfonden en institution som vi synes rigtig godt om

en risikovillig og etableret og respekteret institution i danmark som som gør at man netop kan prioritere innovation og fornyelse

synes er fornuftigt det kan være der kommer det i udvalgsbehandlingen men jeg

hæfter mig ved de mange kritiske høringssvar

og kan faktisk ikke se at det gavner netop dansk erhvervsliv og iværksætteriet

en lille kuriositet

ikke indeholder fornyelse længere men vækst i stedet for og det er jo vækstfonden så det

nej undskyld det er innovation og innovation og fornyelse

ikke interesserede i det er godt nok bare et ord

vækst for vækstens skyld kan vi i det her øjemed

risici i fornyelse og innovation i

god institution som vækstfonden er netop vigtigt for at vi udvikler iværksættervirksomhederne

ud og skabe mange nye arbejdspladser så alene det lille kunstgreb med

imod i alternativet men

i det nuværende lovgrundlag for vækstfonden er der jo ikke hjemmel til

debatterer det her lovforslag når vi alligevel er i gang med at diskutere vækstfonden

en statsbank vi har med at gøre og

tit over når vi diskuterer de her ting også på andre områder at

kollega der var inde på at netop det her roboteventyr i odense

i den grad har vokset sig stort og

vækstfonden på grund af den succes

af de bekymringer som vi har fra sfs side i forhold til

netop det her som min kollega fra enhedslisten også var inde på altså

rigtig ærgerligt og

også gerne stille nogle spørgsmål til ministeren om

netop umuligt

ændre selskabsformen til en sov

nogle nogle statslige midler som vi

der vil jeg dog godt lige sige at

indskyde når vi alligevel diskuterer vækstfonden i dag at vi ser at en større og større

af de midler der bliver brugt bliver brugt på landbrug og det

meget stærkt fokus på innovation

sikre landbruget det kan jo i sig selv være fint nok at sikre dansk landbrug men er det vækstfondens

alligevel skal skal lave den her

skrive ind at der er en række udfordringer i de kommende år derfor synes vi også specielt

verdensmål ind som en forpligtelse men også

grønt og bæredygtigt fokus

til den her mangel på offentlighed der bliver når vi

for at sikre transparens om vækstfondens virke

kan overvejes at indføre et særligt afsnit i årsrapporten hvor den valgte risikoprofil

vil støtte fra sfs side i forhold til at skabe transparens men også for at offentliggøre hvad det

for en type projekter man har kastet sig ind i

ordene for nu vi støtter det selvfølgelig det er

en del af en aftale men aftalen indebar jo at vi skulle sikre at

overskud og når vi alligevel er i gang med det

eksport danske skatteindtægter og danske arbejdspladser

på længere sigt også sikre en øget dansk forsyningssikkerhed det konservative folkeparti er med i aftalen så det

også at vækstfonden skal omdannes til

så man fremover kan sikre klare rammer for vækstfondens virksomheder eksempelvis sikres det

også med lovforslaget at der kan udbetales udbytte til staten og det jo er en forudsætning i forhold til finansieringen af nordsøaftalen

og så styrkes fondens nuværende formål og lovgrundlag så det bliver tilpasset de opgaver som fonden forventes at have i fremtiden det er vigtigt for os at vækstfonden ikke konkurrerer med de private investorer eller andre finansieringskilder

det også afgørende for os at fonden kun kan yde finansiering til aktiviteter som ikke uden vækstfondens medvirken ville blive gennemført eller at aktiviteter som bliver væsentlig fremskyndet på grund af vækstfondens

bliver videreført det står også i lovbemærkningerne

når man spørger iværksættere hvad deres største udfordring er når de skal etablere virksomheder eller skalere en eksisterende virksomhed

det her med risikovillig kapital

stort fokus på hvordan vi kan få bragt endnu mere kapital til investeringer i spil til

også derfor vi har arbejdet for det her investorfradrag og reduktion af beskatningen

aktivitet og flere investeringer i spil vækstfonden spiller selvfølgelig også en vigtig rolle i forhold til at

skaffe kapital til at udvikle vores

mulighed for at træde til og kunne sikre at

det er jo også en del af lovforslaget

at vi får skabt den rigtige ramme juridiske ramme for etablering af en udbyttepolitik for vækstfonden med lovforslaget her

får vækstfonden en ny hovedlov

hensigten med forslaget også at vi samtidig får moderniseret tilpasset og styrket den juridiske ramme for vækstfonden og statens ejerskab af fonden lovforslaget indebærer bla at

vækstfonden omdannes til en

i form af udbyttebetaling inden for aftalens rammer for at sikre at vækstfondens aktiviteter i de tilfælde hvor hvor virksomhedens likviditet kommer under pres

være at vi får lavkonjunktur eller et frossent venturemarked så har vækstfonden samtidig fået tilsagn om adgang til den statslige genudlånsordning

til det som socialdemokratiet nævnte under behandlingen og som df også var inde på i forhold til § sytten at det er rigtig nok at det er finansministeren der formelt forestår optag af genudlån i nationalbanken fordi finansministeren har ressortansvar for statens låntagning og gæld men i praksis

får vækstfonden bemyndigelsen til at anmode om trækket på

erhvervsministeren og træk på genudlånsadgangen sker efter anmodning fra vækstfondens bestyrelse

adgangen til genudlånsordningen supplerer de eksisterende

muligheder vækstfonden har for at lånefinansiere sine aktiviteter herunder muligheden for at låne op til seks milliard kroner i markedet med en statsgaranti i ryggen til finansiering af udstedelse af vækstlån vækstgarantier og ansvarlige lån så med det her

bidrager vi til en ansvarlig finansiering af nordsøaftalen og får samtidig skabt den moderniserede og effektive ramme for statens ejerskab af vækstfonden som vil være med til at bidrage til at understøtte vækstfondens fremtidige arbejde med de ord ser

de spørgsmål op som er blevet nævnt af ordførerne her i dag så vi får en konstruktiv drøftelse af

det her med at der nu bliver en undtagelse i forhold til offentlighed det bekymrer mig meget det er jo den måde som

hvad mener ministeren

for mere transparens det må man jo afveje med at

senest er de også lige blevet evalueret men jeg er da villig til

om der kan skabes mere transparens

jeg er som udgangspunkt positiv over for mest mulig transparens det skal

lave nogle aftaler uden at nogen af dem man ligesom konkurrerer med får adgang til nogen

var jo også lidt inde på det men det er ikke sådan

vi har givet et pålæg til vækstfonden om at de skal tage specielle hensyn til specielle brancher

vækstfonden er til for at støtte nogle

de investeringer de har foretaget hvor mange af dem ikke ville være forløbet på en ordentlig måde hvis vækstfonden ikke var gået

og begge har faktisk selv fremsat ønske om en sammenlægning baggrunden for lovforslaget er dels at opnå synergieffekter og på den vis spare omkostninger og fælles

og dels at kunne tilbyde bedre velfærd og arbejdsmiljø for de søfarende

medfører lovforslaget også at der fra to tusind og to og tyve sker en pris og lønregulering af den afgift som rådet opkræver hos rederierne og de søfarende det er vigtigt for socialdemokratiet at der med lovforslaget ikke ændres på arbejdsopgaverne og ændres på fokus omkring de søfarendes arbejdsmiljø det nye handelsflådens arbejdsmiljø og velfærdsråd skal fortsat fremme de ansattes fysiske og psykiske sundhed forebygge arbejdsmiljøskader herunder arbejdsulykker og nedslidning og sikre organiseringen af

om bord det pålægges samtidig det nye råd at oprette en arbejdsmiljøtjeneste under dets område da lovforslaget om

af de to råd alene har til formål at skabe synergieffekter og nedsætte

på det nye råds opgaver med at sikre de søfarendes arbejdsmiljø og sikkerhed om bord og da det i det nye råd også er sikret at der er en ligelig repræsentation af arbejdstagerne om bord og arbejdsgiverne så kan socialdemokratiet støtte den del af lovforslaget den anden del af lovforslaget omfatter en nedsættelse af afgiften for

forslaget vil ikke mindst lette byrderne for det kystnære fiskeri og den mindre handelsflåde og skabe bedre rammevilkår for disse erhverv forslaget skal også ses i lyset af de forhandlinger der har været ført i miljø og fødevareministeriet med socialdemokratiet dansk folkeparti radikale venstre og sf om en vækst og udviklingspakke for dansk fiskeri

omfatter handels og fiskeskibe med en bruttotonnage på under

fremover skal betale en årlig afgift på tre hundrede

vil så betyde at skibe med en bruttotonnage på under tyve får sænket afgiften med fem hundrede kroner årligt og skibe med en bruttotonnage på mellem tyve og tredive vil få sænket afgiften tre hundrede kroner årligt forslaget omfatter samlet cirka

tre tusind skibe med en bruttotonnage på under

fritidsfartøjer er ikke omfattet af lovforslaget om

i de forhandlinger der har været omkring vækst og udviklingspakken for fiskeriet at lette rammevilkårene for det kystnære fiskeri så derfor kan vi naturligvis også støtte den del af det her lovforslag

og jeg skal samtidig også meddele på vegne af det radikale

men det skal jo ikke ændre på at det er et

som jo er både fornuftigt og

forskellige råd lagt sammen til et råd men med de samme

effektivisere rådenes drift og det er dansk folkeparti selvfølgelig også tilhænger af så det

som ligger i aftalen er jo så at vi får sat de her afgifter ned på de små fritidserhvervsskibe som

folk betaler en afgift for at have små

det er jo sådan at de indtil nu sådan typisk har betalt omkring otte hundrede kroner for

og mange af dem har jo en ganske ganske beskeden årsomsætning på deres fartøjer måske kun

at det er ret beskedent at sætte afgiften ned fra otte hundrede til tre hundrede

det bliver lidt billigere for de her typisk

og det er jo den kystnære del af det som som får glæde af det fordi det er de mindre fartøjer så dansk folkeparti er vældig tilfreds med den her del af det og vi synes også at det er godt at vi får de to ting sat på plads relativt

sagsgange på det det vil være til gavn for både de søfarende og rederierne og det sker på ønske også fra de to organisationer det foreslås derfor konkret at søfartens arbejdsmiljøråd nedlægges og de opgaver der efter gældende ret er varetaget af søfartens arbejdsmiljøråd vil herefter skulle varetages af handelsflådens

vil vi med dette forslag justere den årlige afgift som opkræves fra rederierne og de søfarende til finansiering af rådets virke samtidig vil forslaget lette de økonomiske byrder for ejerne af de mindre handels og fiskeskibe det sker ved at den årlige afgift som betales af ejere af skibe

det danske skibsregister justeres således at betalingen nedsættes for skibe med en bruttotonnage på under tredivete der er cirka tre tusind skibe der vil drage fordel af dette

udspringer af aftalerne om dansk fiskeri som har været forhandlet tidligere reduktionen i betalingen vil lette byrderne for de mindre fartøjer og dermed styrke rammevilkårene for disse og det vil eksempelvis gælde for enmandsbetjente fartøjer også i kystnær sejlads venstre er tilhænger af at vi konstant vurderer om offentlige institutioner organer eller nedsatte råd kan drives mere effektivt

handelsflådens velfærdsråd og søfartens arbejdsmiljøråd bliver opgaverne fortsat løst men nu i et fælles organ i stedet for to

bedre rammevilkår for erhvervslivet er altid et mål for os i venstre og derfor kan vi selvfølgelig støtte dette

af handelsflådens velfærdsråd og søfartens arbejdsmiljøråd støttes

som det fremgår af høringssvarene entydigt af de faglige organisationer på området som jo er rigt repræsenteret i

og derfor støtter enhedslisten bestemt også det

af afgifterne for de mindre fartøjer til støtte for blandt andet kystfiskeriet

hjertesag for enhedslisten så det støtter vi naturligvis også lad mig lige komme med en enkelt lille

det fremgår jo af høringsnotatet at det

speedbåde vandscootere og lignende fartøjer jeg er rigtig glad for at det blev pillet ud så det kommer til en særskilt behandling og det skal bare være sådan en almindelig brokkende bemærkning om at vi vi

nedsættelse af afgifterne for de mindre fartøjer og og sammenlægningen af handelsflådens velfærdsråd og og søfartens arbejdsmiljøråd jo i bund og grund heller intet som helst har med hinanden at gøre altså det er bare som jeg sagde sådan en almindelig brokkende bemærkning

vi kommer ud for det nu er problem her fordi vi støtter

råd og nævn i danmark hvor der går alt for mange rundt med gode lønninger uden at jeg er helt sikker på at skatteborgerne får så vældig meget ud af det alt sammen

mindre og det kan vi selvfølgelig støtte så er der også den anden del af lovforslaget

det er at man nedsætter den afgift som ejere af små skibe

tre hundrede kroner det er dog et lille skridt i den rigtige retning

tredje behandling så det er også fint

spørgsmål i forhold til noget finansiering med den her sammenlægning men men der er positive røster over

arbejdsmiljøudvalgene så udgangspunktet

virker det jo helt naturligt og oplagt at når de i forvejen har opgaver som overlapper hinanden og de ligger på samme adresse

vi selvfølgelig høste de effektiviseringsgevinster og synergier

årlige afgift for de mindre erhvervsfartøjer er

vi arbejder generelt for at lette byrderne for dansk erhvervsliv og ikke mindst for de

på de lidt større skibe som vi netop har aftalt i erhvervs og iværksætterpakken skal afskaffes

dels en nedsættelse af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer forslaget om sammenlægningen har til formål at effektivisere rådenes drift det giver god mening at begge råds funktioner kan varetages af

og vil være til fordel for både den søfarende og rederen det er ikke hensigten

ændre rådenes opgaver den nuværende betaling for rådenes virke

blive videreført for det nye råd

for at fremtidssikre det nye råds økonomi indeholder forslaget dog forslag om en pris og lønregulering af

lovforslaget indeholder endvidere forslag om at justere den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer afgiften som betales årligt af ejere af skibe der er optaget i dansk internationalt skibsregister foreslås nedsat for at lette de økonomiske byrder for mindre handels og fiskeskibe det betyder så at vi får bidraget til bedre rammevilkår for eksempel det kystnære fiskeri forslaget er således også i tråd med de forhandlinger det var den socialdemokratiske ordfører jo også inde på som har fundet sted i miljø og fødevareministeriet om en vækst

vi regner med at cirka tre tusind skibe vil få gavn af forslaget jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget takker for de mange positive bemærkninger og står selvfølgelig til rådighed